fra medlem af folketinget jesper petersen der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den nittende marts to tusind og seksten atter kan give møde i tinget anne sinas

til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og tredive af hans andersen marlene harpsøe joachim b olsen og rasmus jarlov

og tredive er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v to og tredive af finn sørensen leif lahn jensen torsten gejl

om de fremsatte forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fem og tredive af rené christensen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og tredive af

og forslag til vedtagelse nummer v seks og tredive af ole birk olesen bortfaldet

rigtig mange ting men vi har især diskuteret

fører til flere udsættelser

er flere mennesker der kommer til at skulle gå fra deres bolig på grund af det her lovforslag

høring

og stort set alle

at gøre til daglig siger at det her vil komme til at

alle de her debatter jeg har selv været i salen flere gange og til samråd med ministeren for at finde ud af hvem der har ret altså om det er ministeren

det er alle de her mennesker der rent faktisk

samtaler og spørgsmål som man sikkert også kan finde i

vi ikke er overbevist om at ministeren har ret men at det er

hvis man kigger på selve historikken så viser det sig

kontanthjælpsloftet på det tidspunkt der gjorde

få det her lovforslag forkastet og

min tale senere derfor

at komme med ændringsforslag og andet men vi

regeringen mener nemlig at der ikke kommer flere udsættelser så har vi

det vil sige at staten kan betale flyttehjælp til de mennesker der rammes af kontanthjælpsloftet så staten hermed

kan bidrage så det ikke er kommunerne der igen kommer til at sidde med regningen

ikke er kommunerne der skal betale

er også nødt til at kigge på dansk folkeparti for det eneste vi har hørt fra regeringen og dansk folkeparti er at det her

til flere udsættelser hvis man virkelig mener at

ægtepar på kontanthjælp er udlændinge

ved hvor svært det har været at få mange udlændinge og indvandrere ud på arbejdsmarkedet er det så ikke fornuftigt at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde i stedet for at være på

jeg synes det er lidt utroligt at dansk folkeparti

jeg sådan set er lidt ligeglad med hvor man kommer fra

hvilket miljø man kommer fra det eneste

er at alle dem der kan arbejde skal arbejde

det er det der er problemet med det her lovforslag

det er de syge det er veteranerne det så mange mennesker som ikke har nogen mulighed for at komme i arbejde

at gå på arbejde socialdemokraterne vil gøre det ved at indføre

vil hellere gøre det ved at

vil ordføreren dog ikke indrømme at det er den rigtige vej

sfi har lavet en stor rapport om udsættelser og de konstaterer jo at når man ser på de familier der bliver udsat

sociale indikatorer

en til en sammenhæng og der er ikke nogen en en til en sammenhæng mellem niveauet for kontanthjælp og

her fattigdomsydelser da steg

hjælpe kommunerne jeg kigger på

i fare for at blive udsat det

allerallerhøjeste rådighedsbeløb hvor der er plads i budgettet

rimelig høje huslejer dem som bliver udsat er dem der slet ikke bliver berørt af kontanthjælpsloftet det er først og fremmest enlige forsørgere

et meget kompliceret meget kompliceret spørgsmål og det er helt tydeligt at socialdemokratiet bare bruger

et indlæg i en debat hvor man vil forsimple tingene

stille et ændringsforslag op som rent faktisk også kan imødekomme den anden side af

for at vi ønsker at indføre løndumping er dog noget af det mest vanvittige jeg længe har hørt og jeg

ikke ordføreren svarede på spørgsmålet så vil ordføreren ikke godt kommentere den påstand fra dansk folkeparti

for fagbevægelsens mulighed for at konflikte og dermed indføre løndumping og kan ordføreren bekræfte

at ramme alle dem der er belyst

og løndumping så er det da om nogen dansk folkeparti

har vi set igen og igen herre jeppe bruus

dansk folkeparti

mange eksempler

jeg takker for spørgsmålet endnu en gang og er glad for at

og at vi selvfølgelig også støtter

socialdemokraternes ændringsforslag der har nummer

de mange problemer som tusindvis af mennesker får

træder i kraft men det mindste man kan gøre er da at friholde kommunerne

det er jo meget velvalgt fordi forslaget egentlig er afstedkommet af et svar vi har fået gentaget mange mange

de ikke kan betale deres husleje i kraft af det her ja så har kommunerne lov til at hjælpe dem med flyttehjælp det skulle så åbenbart løse problemet for de mennesker det går ud over det gør det selvfølgelig ikke men det mindste vi kan gøre er da at holde kommunerne skadesløse og derfor

er det klart at vi må støtte et sådant

interessant at høre synes jeg her fra talerstolen for

hvad de borgerlige partier egentlig mener om det derfor kunne det være interessant om

en eller anden talsmand for den borgerlige lejr ville gå på talerstolen og forklare hvad man synes om det her og de udmærkede argumenter som herre leif lahn

så er jeg nødt til alligevel lige at få bragt nogle ting på plads så det ikke bare svæver i luften

klarer sig bedst i den her situation er de enlige forsørgere det forstår jeg simpelt hen ikke altså vi brugte ret meget tid på noget studiekreds under

at dem der bliver ramt allerhårdest af det her lovforslag rent økonomisk er cirka trettentusind enlige forsørgere hvoraf langt hovedparten af kvinder en enlig med to børn

trehundrede kroner det er da en slags penge der kan købes rigtig mange par sko for de penge

at få sat på plads en enlig med et barn mister tredivetusinde og nihundrede kroner det gør at den enlige med et barn kommer ned på et rådighedsbeløb på syv tusind to hundrede og tre og tredive kroner om måneden den enlige med to børn skal klare sig for titusinde

efter at huslejen er

inden vi gik herned

tal som boligselskabernes landsforening kom med i ugebrevet a4 her for et par dage siden

gennemsnitsbeløb

på landsplan men hvordan ser situationen ud i københavnsområdet hvor der er væsentlig højere huslejer

så spurgt ministeren om og ministeren har faktisk

som siger at at en familie med tre børn med kontanthjælpsloftet og den høje husleje på otte tusind otte hundrede og fem og halvfjerds kroner per måned vil

tolvtusinde og sekshundrede kroner jeg har så spurgt ministeren hvor mange

af det det kunne også være rart at vide ikke fordi det ændrer noget i vores holdning til det men det var da rart at

at der er rigtig mange mennesker i hovedstadsområdet der bliver ramt her det fører selvfølgelig til at de mennesker bliver tvunget til at flytte og det

også det der ligger i hele argumentationen for det her kontanthjælpsloft så må de bare prioritere eller også må de finde et andet sted at bo

når nu man ikke vil være med til at lave om på det

der kan friholde kommunerne fra de ekstraomkostninger for vi ved jo at de ekstraomkostninger kommunen får til det

ind andre steder på velfærdsområdet så det kunne

toogtyvetusinde og syvhundrede

i det budget

plads til at man kan betale en husleje de grupper i kontanthjælpssystemet

problemer med udsættelse er slet ikke de grupper der bliver berørt af kontanthjælpsloftet det er enlige i kontanthjælpssystemet som i øvrigt har alle mulige andre problemer psykiske problemer andre sociale problemer det er det som den sfi rapport der handler om udsættelser klart redegjorde for

det så lavt et beløb at

rådighedsbeløbet for tusindvis af mennesker der ikke har ret mange penge i forvejen og for nogles vedkommende i en sådan grad at de enten bliver tvunget til at flytte et sted hen som ingen ved hvor er

de billige boliger at anvise til de mennesker eller også havner de på gaden

hele den her diskussion drejer sig om og det kunne være dejligt hvis herre joachim b olsen

ikke selv på at det her fører til nogen hvis jeg skal være høflig overhovedet mærkbar forøgelse af beskæftigelsen man gør tredivetusind mennesker fattigere ministeren forventer selv at det vil få syv hundrede flere i arbejde hvilket i øvrigt er udregnet ovre på finansministeriets regnemaskiner og det er er den strukturelle ledighed og hist op og kom herned det er jo nogle trylletal i sig selv og det er så hvis man er heldig

kommer syv hundrede flere i arbejde i mellemtiden er rigtig mange tusinde mennesker blevet fattigere

det er bekræftet af mange mange økonomer uanset deres politiske ståsted at der er en sammenhæng mellem de laveste sociale ydelser og mindstelønnen i det her land når de sociale ydelser bliver presset ned så følger lønnen med ned og det er en vigtig dagsorden i det lovforslag der er lagt frem

familien selvfølgelig have betalt boligudgifter den skal betale alle de udgifter som man har som familie og spørgsmålet var er

med tre børn på kontanthjælp har toogtyvetusinde og syvhundrede kroner

det har jeg ikke rigtig fået noget svar på endnu

det gør hun ikke tværtimod hvis hun selv bliver arbejdsløs

den friplads man får til sin daginstitution i de tal

joachim b olsens hjemmeside og se

ikke tale om penge man får udbetalt

at leve for og da slet ikke sammenlignet med de ordførere

så synes

sammenhæng kan vi ikke kritisere regeringens

er interessant hvad er det man har i hånden når de faste udgifter er betalt og det er de tal jeg har læst op tidligere og som jeg ikke vil gentage for jeg tror ikke at det hjælper jeg tror sådan set ikke

folk har i hænderne når de har betalt deres husleje og der tror jeg at ministeren vil bekræfte at de tal han er kommet med er rigtige også hans seneste svar

at hvis vi kigger på huslejerne i

den familie med tre børn når huslejen er betalt

det har kæmpestore konsekvenser men minimale eller slet ingen gevinster ifølge stort set alle undtagen dansk folkeparti og regeringen

flere udsættelser af boligen flere hjemløse større fattigdom fireogtredivetusinde og

handicappede og omkring fem hundrede veteraner vil få det værre

har brug for os alle alle dem

har brug for fællesskabet bliver ramt benhårdt

er ifølge socialministeren

det betyder at de har rigtig rigtig svært ved at komme

og de kan sagtens arbejde fuld tid

vi tager penge fra dem næppe det tror jeg ikke på

ikke kende dem heller ikke sin egen mor

forsvinde bare fordi man tager penge fra hende det tror jeg heller ikke på de unge mennesker

kommer hjem med psykiske sygdomme fordi de har oplevet

mindre stress det tror jeg heller ikke på

at hjælpe de her mennesker men det valgte man at sige nej

ved dette lovforslag ja

ministerens vurdering men hvis man kigger på de undersøgelser fra nullerne

ministeren kan vurdere alt det ministeren vil

og senere da han blev statsminister

og derfor går vi ind for det

ikke

de kommer i arbejde stort set ikke

lige nøjagtig som der er i dag

mennesker i store problemer er sådan set mere

dronningen men jeg håber da bestemt

alle dem som troede på dansk folkeparti i valgkampen mener fru marlene

det blev sagt sidste gang fru marlene harpsøe var på talerstolen

kunne betale sig at arbejde

alle de her mennesker betale prisen når vi nu kan se

taget ved næsen af regeringen

udvalget hvor vi har forsøgt at få alle de her mennesker

for at fortælle os hvad der var op og ned

mange mennesker som får kæmpestore problemer

at skrive et brev til folketingets formand

fordi det viser sig

grund til at gøre det men det lykkedes desværre heller ikke

og sige vi kan

kun én vej og det er en stor bøn til alle især

situation at bare én fra dansk folkeparti bare én skal stemme imod og så

er i dag man kan vise hvorfor det var der var så mange mennesker der troede på dansk folkeparti

at gøre sig til et parti for de svageste og fordi

mennesker som forventede meget mere af dansk folkeparti

kommer fra om de

er steget der har ikke været nogen svar fra den tidligere socialdemokratiske regering på det nu vil vi sikre at der faktisk er en gevinst ved at gå i arbejde

det er rimeligt at hvis man er enlig forsørger med tre børn så har man kun en gevinst på seks hundrede kroner om måneden ved at gå ud og tage et job

man har ikke betalt busbilletten man har ikke meldt sig ind i a kassen endnu finder ordføreren at det er en rimelig gevinst

en gevinst ved at komme i arbejde

i forhold til det som herre hans andersen og som venstre og som statsministeren

og derfor forstår jeg simpelt hen ikke det her argument

fire til to to år det betyder dog trods alt

den del hvor det handler om at vi sætter skatten ned for de mennesker der er i arbejde men den kommer vi til så svaret

rask hvis du havde nogle problemer med

ordblindhed eller noget andet skulle de barrierer væk

os sammen med dem gjorde vi dem jobparate

mennesker som havde problemer

jeg forstå at hun har været på kontanthjælp i fem og tyve år

arbejdsprøvning en hel del gange

ikke et helt andet er problemet ikke at

er kommet i arbejde meget tidligere

i virkeligheden ikke noget helt andet end lonnie vi bør tale om

fjorten i øvrigt sammen med venstre

her mennesker en chance det var derfor vi gjorde det

der ikke skal være på kontanthjælp

om der måske er nogle der har for svært ved at komme ind i det og måske også nogle på den anden side som bliver i det

så er det én debat og så tager vi hele kontanthjælpsområdet

et arbejder ikke parti så

belønner dem som står tidligt op hver morgen og går på arbejde og så man kan se at det

løbende men

de her mennesker selv om de er syge og alt muligt andet

af det her kontanthjælpsloft

som slet ikke skulle være på kontanthjælp men lige nøjagtig skulle have

så ikke også her bekræfte at dansk folkeparti

ikkevestlige indvandrere

ikkevestlige indvandrere nægter deres koner at gå på arbejde så

blot bede ordføreren svare på om han synes

at ramme så mange mennesker fattige og syge

det overhovedet

både økonomiuddannet og alt muligt andet

det er det der går ind på deres konto hver måned jeg kan så også oplyse at der er

halvtredstusind lejemål i danmark til en husleje på under syv tusind kroner

er nogen menneskeret men det er

bare gerne have at ordføreren nu forholder sig til det som er essensen af diskussionen

er det et acceptabelt niveau at vores nederste sikkerhedsnet betyder at en enlig mor på kontanthjælp med to børn får udbetalt syttentusinde og firehundrede

som ikke har mulighed for at komme i arbejde er det rimeligt

er det rimeligt jeg

at øge antallet af kontanthjælpsmodtagere det vil man se hvis man læser transskriberingen af debatten hidtil er ordføreren overhovedet klar over at undersøgelser både fra kraka

danske socialdemokrati nær faktisk dokumenterer at antallet

kontanthjælpsreformen i to tusind og tretten til

nu er det så godt nok kun to tre år

virke først der var så mange gode effekter i den venstre og dansk folkeparti roste den jo egentlig også for de var

er ikke

dansk folkeparti om at giver tid i stedet for at tage penge fra de her mennesker nu

jeg vil hellere hjælpe de her mennesker på en god og ordentlig måde men det har dansk folkeparti åbenbart ikke tid til at vente på og tro mig et halvt år er ikke nok

tungt system det er ikke så enkelt men det er ikke det samme som

der mister en del penge her og som ikke har råd

om at flytte til lolland eller nordjylland eller

kan komme ud og få et

det mener vi at kontanthjælpsloftet kan bidrage til der er et stigende antal kontanthjælpsmodtagere vi har jo tidligere haft et kontanthjælpsloft det afskaffede man så fra s r

regeringens side og nu genindfører vi det

stigende vi mener ikke i dansk folkeparti at det er et mål i sig selv at være på kontanthjælp tværtimod

kontanthjælp og prognosen jo sådan set er at man kan

kan for at sikre at de pågældende personer også kommer i arbejde men vi er meget optaget af at det ikke skal være mere økonomisk fordelagtigt at være på kontanthjælp frem for at være i arbejde hvis man kan arbejde så skal man arbejde og ikke forsørges af det offentlige og det er noget af det der er afgørende for os i dansk folkeparti de personer som er svagest indgår i et ressourceforløb og de er ikke omfattet af kontanthjælpsloftet ligeledes har vi jo valgt at undtage personer fra kontanthjælpsloftet hvis de bor i en særlig bolig anvist af kommunen og derfor også får en særlig høj boligstøtte ligeledes undtages personer fra kontanthjælpsloftet hvis de selv har fundet en egnet bolig og derfor får en særlig høj boligstøtte på baggrund af netop det

nogle gange kan man få det billede

taler om handicappede på kontanthjælp

første billede jeg fik i hovedet dengang jeg hørte om at der skulle

at der sidder et menneske bundet til en rullestol og ikke og ikke kan noget som helst og der var det jeg tænkte at

uden mulighed for på den måde kan man sige at komme rundt eller bevæge sig

en ikkeeksisterende arbejdsevne eller en så begrænset arbejdsevne

ikke kan tage et arbejde og sådan må det også være hvis

man på nogen måde er så syg eller eller handicappet at man ikke kan tage et arbejde

skal man heller ikke tage et arbejde

jeg vil så også sige at det i høj grad har været en debat om

jo klart for os i dansk folkeparti

ser ud til at der er nogle steder i landet hvor

mere eller mindre bevidst sætter mennesker på kontanthjælp som rent faktisk ikke burde være

og også i de kommende måneder og de kommende år i forhold til den her gruppe af mennesker for det er ikke rimeligt at

handicappet eller eller syg og på kontanthjælp

det rigtig rigtig vigtigt at regeringen nu er i arbejdstøjet den forventning har vi i forhold til at sikre at kommunerne

her i folketinget jeg forventer at regeringen nu sammen med kommunerne

andre ydelser for man skal ikke og jeg siger ikke

er vi gerne vil have den her gruppe af kontanthjælpsmodtagere på dagsordenen og i dansk folkeparti må vi bare sige

på antallet af for ægtefæller

bare snakker og snakker men reelt ikke gør noget

et ansvar for den her gruppe

imamer sidder i moskeer

ikke være i kontanthjælpssystemet overhovedet jeg jeg må bare sige at

det er grænseoverskridende at man fra socialdemokraternes side ikke tager stilling til

det er noget man man gør alt hvad man kan for at undgå

bidt mærke i at man

synes at det er en rigtig god idé at vi nu åbenbart skal til at

en integrationsgrunduddannelse for flygtninge

reelt ind for løndumping

solidarisk i forhold til velfærdssamfundet

at det er udmærket at man har et kontanthjælpsloft som netop skaber de økonomiske incitamenter der skal til

et arbejde jeg synes egentlig er meget solidarisk princip

jo nogle gange også om solidaritet jeg synes det er god gammeldags socialdemokratisk politik

forkastet kan man sige af et rødt flertal da de kom til magten

er meget store tilhængere af at man har et velfærdssamfund men vi

må jeg også bare sige at hvis man kan arbejde skal man arbejde hvis man er så syg og handicappet at man ikke kan arbejde

forventer vi selvfølgelig også at regeringen sammen med

er i arbejdstøjet og sikrer nu her indtil den første oktober at der bliver ryddet op

fagligt og socialt og har nogle udfordringer der det betyder rigtig rigtig meget og det betyder også noget i forhold til til de børn man måtte have som man

dansk folkeparti at det også er en væsentlig måde man kan gøre det på

at pengene skal gå til den kassedame der har fyldt så meget i debatten her

indføre et kontanthjælpsloft med det formål at skaffe provenu til skattelettelser

marchere rundt i verden og fortælle at man slet ikke går ind for

om måneden marcherer ind i børneværelset hos de familier der har allermindst for at finde finansieringen til det

med til at lave skattereformer men jeg synes ikke at vi skal finde finansieringen hos dem der har allermindst jeg forstår ærlig talt ikke at det er dansk

og ministeren går på talerstolen og forklarer hvad der er

socialdemokraterne har svigtet

herkomst hvis man kan kalde det det og så mennesker af ikkevestlig oprindelse vi har mange kategorier men i forhold til den overrepræsentation der er af personer af ikkevestlig oprindelse på kontanthjælp må jeg bare sige

komme med noget relevant man kunne bruge i den her debat til at sikre at der

altså er der i

været halsløs gerning at tale om skattelettelser her i foråret og jeg tror såmænd også at det bliver halsløs gerning til efteråret vil jeg gerne allerede nu slå fast betyder det så at det provenu som kommer ud af kontanthjælpsloftet af det lovforslag

er kræftramte læger har vurderet at de ikke kan

arbejde kommunen har vurderet at de ikke arbejde de mennesker mister flere tusind kroner nu

enlige mor med to børn

at der er syge mennesker som er på kontanthjælp men tre

er syge og grunden til at de ikke arbejder er

arbejde de mister tusindvis af kroner har fru marlene harpsøe nogen sinde hørt om en svær depression der forsvandt fordi man gjorde hende der

den fattigere eller om en kræftsygdom

at der er en udfordring i forhold til kommunernes praksis

at man tager kontakt til kommunerne

at hvis der er mennesker som er syge eller

som er på kontanthjælp og som ikke har nogen som helst udsigt til at få et job

at hvis man tager pengene fra folk skal de nok finde sig et arbejde

det spørgsmål jeg stillede før nemlig har fru marlene harpsøe nogen sinde hørt om en svær depression der forsvandt fordi man gjorde det sværere for patienten at betale huslejen og hvorfor har dansk folkeparti ikke sikret

bliver fattigere som følge af det

men som udgangspunkt har vi vi sådan set fra folketingets side sagt

man skal vurdere de enkelte sager så er vi godt klar over at der er nogle kommuner som har en praksis hvor det er

ind i nogle udsatte familiers økonomi og faktisk tager tusindvis af kroner op af lommen på blandt andet enlige mødre jeg håber

at ordføreren og alle de andre også tænker over det ansvar

ansvaret for konsekvenserne for hvert eneste af de femogtredivetusind børn som lever i familier der rammes af det her ansvaret for de syge og handicappede som rammes

de børn som skal opleve at blive sat på gaden og ikke vide hvor de skal sove aftenen efter så mit spørgsmål er egentlig

tænkte over det her da ordføreren skulle sove i

eller er det her bare sådan en almindelig dag på jobbet

om konsekvenser fra herre pelle dragsteds side og jeg vil sige at i forhold til netop konsekvenserne

kan vi jo se at vi har et velfærdssamfund som er unikt og som vi skal passe på som vi skal beskytte

vil være godt både for den enkelte og for vores

som også kan have svært ved at få økonomien til at hænge sammen

sådan er der også danskere der har det også

vi skal også holde fast i det der bliver sagt om kontanthjælpsloftet for det har nogle helt konkrete

hvad vil ordføreren helt konkret konkret gøre for de mange tusinde som er på kontanthjælp men som er der

hvad vil ordføreren helt konkret gøre for de her tusinder af mennesker som ikke kan arbejde men som er

til beskæftigelsesministeren er et område hvor

retter ind efter den gældende lovgivning som

arbejde så jeg vil

en rigtig god mulighed og det vil vi også gerne sikre os at kommunerne

to hundrede og seks og tredive kroner om måneden altså omkring tredivetusind kroner om året det betyder at hun også vil miste sin

i helsingør som er billigere end den bolig hun

at man ikke kan finde boliger i helsingør

almene boligforeninger for at sikre at man undgår og forebygger at

se at der var et reelt behov for at man lavede et styrket samarbejde på det punkt og det er altså et redskab man

fra kommunens side for at forebygge

noget med økonomi at gøre jo der er

nogle har måske taget nogle rigtig ærgerlige kviklån og lignende

bolig det kan også være på baggrund af at man måske har et misbrug eller en psykisk sygdom eller på anden måde har svært ved at overskue sin sociale situation men kommunerne har

som de kan bruge for at undgå at folk

i de tal man lægger til grund for rådighedsbeløbet når man laver beregningerne regner man med en gennemsnitlig boligydelse på seks tusind en hundrede kroner nu kunne jeg kun finde tallene for hvor mange boliger

der er omkring en million københavnere

kunne finde et boligmarked for så store grupper af mennesker som vi taler om her

kommuner der begynder at opføre containerparker eller trailerparker som

gøre noget ved eller vil man fortsætte fuldstændig hovedløst med bare at gennemføre

arbejder rigtig meget med i helsingør kommune

som jo i den grad har muliggjort

jeg synes det er rigtig rigtig ærgerligt at man står i den her situation men det skal også siges at der altså også

situation at de er nødt til at

nu er blevet for dyr

når det så er sagt skal vi altså huske på at hvis

kontanthjælpssystemet så må man tage den pågældende

ikke blev ramt

kontanthjælpsmodtagere der af kommunerne vurderes som ikkejobparate hvordan vil ordføreren bære sig ad med

oktober at flytte alle disse mennesker over på en anden ydelse

er af kommunen skønnet til at være ikkejobparate de kan ikke tage et job

at få flyttet disse mennesker fra kontanthjælp over på førtidspension eller en ressourceforløbsydelse og hvad vil det koste

kort opridset går ud på at undtage alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra kontanthjælpsloftet men nu er

jobparat eller aktivitetsparat

det fordi der er den prognose at man kommer til at have et arbejde på et tidspunkt og så kan

man kommer i arbejde men det her med bare at undtage alle aktivitetsparate

har nogle helt særlige udfordringer det kan for

få et arbejde eller nogen sinde

få en arbejdsevne der gør at man man kan varetage et arbejde

set også sagt det tydeligt og klart

til regeringen at regeringen

til kommunerne for at sikre at der bliver rettet op på de sager der måtte være hvor

blevet placeret på en helt forkert ydelse

er en person som er handicappet og overhovedet ikke kan

eller skal jeg forstå det sådan at dansk

på højrefløjen til også at bruge den magt og indflydelse til reelt at gøre noget ved det her hvad er det

sige i forhold til det som er intentionen med lovgivningen og det skal vi have rettet op på der er det kommunernes ansvar og nu sørger vi for via beskæftigelsesministeren

form for omsorg for nogle af de mennesker der var udsat men i dag

intet som helst begreb har om hvad det vil sige at tilhøre den del af den danske befolkning som har mindst at leve for

at i budgettet

finde en billigere bolig selv om virkeligheden er at man bor i den billigste bolig det er muligt at opdrive hvor man nu

meldt sig ind i overklassen og den politiske elite i den her sag

for at man har nogle politiske uenigheder men vi står fast på i dansk folkeparti at et kontanthjælpsloft er godt fordi det skaber nogle økonomiske incitamenter

skal kunne leve for det som dansk folkeparti beder dem om at leve for og det de siger er

isoleret fra fællesskaber og det skaber grobund for

det vi vedtager her i dag netop sikrer at et kontanthjælpsloft vil skabe nogle økonomiske incitamenter

at i nogle kommuner i det her land er er over halvdelen af dem der flytter

anden form for overførselsindkomst er i den arbejdsdygtige alder det kunne for eksempel være i lolland kommune så hvis man nu antager at der ikke er plads til folk i helsingør kommune hvilket jo allerede er kommet frem her så vil

til at betyde at man på lolland og falster og andre

er på kontanthjælp fordi det simpelt hen er de eneste steder hvor de har mulighed for at bo

bare høre om ordføreren mener det er fornuftigt at vi får et land hvor vi presser

set også presser os ude i kommunerne det gør

i helsingør og i andre kommuner og der lægger man sig fra kommunalbestyrelsens side det gør man

en bolig så hvis man kan sikre en bolig og det gør man

flygtninge som kommer til kommunen så kan man også gøre det

vi ser også i forhold til det her med udsættelser

en familie bliver sat på gaden så er

at man ikke kan overskue sin privatøkonomi og der kan måske være misbrug eller lignende men kommunerne har rent faktisk mulighed for

i deres budgetter at afse midler til at sikre at

vi øge gevinsten ved at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse i vores optik er det helt urimeligt og uholdbart at danskere på kontanthjælp har nogenlunde det samme til rådighed som eksempelvis en medarbejder i en butik til minimumsløn der passer sit arbejde hver dag alle skal bidrage til det fælles velfærd og det arbejdende fællesskab og det markerer vi med det her lovforslag i dag

må vi jo sande at det er næsten lige så givtigt at være på kontanthjælp som det er at være i aktiv beskæftigelse på en lav løn modsat den tidligere regering er det slet ikke en udvikling som venstre vil acceptere vi vil sørge for at det altid kan betale sig at arbejde uanset hvilket fuldtidsjob man tager

med det nye kontanthjælpsloft har en familie med

og boligudgifter er betalt det mener vi er

der stadig væk burde være råd til at deltage i børnefødselsdage fritidsaktiviteter med videre jeg medgiver at det kræver en hård prioritering men sådan er det i mange familier hvor lønningerne også kan være i den lave

når man skal øge incitamentet til at påtage sig et arbejde

det er et spørgsmål om rimelighed det skal ikke være lige så fordelagtigt at være på kontanthjælp som at gå på arbejde der er hårdtarbejdende danskere der har et arbejde som hver dag tager af sted på job og yder bidrag til vores fælles velfærd og sådan bør det være flere skal stå aktivt til rådighed for arbejdsmarkedet og med lovforslaget i dag sikrer vi at flere mennesker faktisk kommer i job og vi sikrer at der er et incitament til at tage

lad os tage en anden diskussion om rimelighed

at den samme enlige mor med to

et

det her

det her er jo kun første del af vores jobreform anden del af vores jobreform

den lavtlønnede rengøringsassistents hverdag bliver forbedret af at hendes kollega som blev ramt af depression og derfor røg på kontanthjælp nu får

at de syge at de arbejdsløse

at gå fra kontanthjælp til et

svar på mine synes jeg

være tre hundrede og fem og halvfjerds boliger

råd til at bo i det synes jeg er alarmerende tal

det er måske en lidt usynlig gruppe og hvor vi

kontanthjælpsmodtagere der bliver ramt af et loft

at der kan være tolvtusind familier der står overfor at blive sat ud af deres bolig når

godt spørge venstres ordfører hvor er det de fattigste skal bo jeg har indtryk af at ordføreren selv har kendskab til nogle kommuner hvor er det de fattigste

job når venstre ikke formår at skaffe de job til de fattigste mennesker

fra dag et skal kommunen så skaffe dem en bolig og det bliver en udgift man bare læsser over på kommunerne jeg

hvor er det de fattigste skal bo hvad

ordføreren turnerer med de her eksempler på en en enlig forsørger som kun får seks hundrede kroner ud af at arbejde er det fordi man sammenligner med en lønindkomst på syttentusinde

som beskæftigelsesministeren i et svar til herre finn sørensen netop har erkendt omfatter en forsvindende lille del

fem hundrede kroner til tre tusind kroner om måneden ved at gå i arbejde når vi har

at ændre på den situation for at give til nogle af de mennesker

de seneste mange år

et forsvindende lille antal arbejdspladser der kommer ud af at sende tusindvis af mennesker ud i fattigdom

vil rejse sig i pludselig glæde

psykiske og fysiske sygdomme hjemløshed måske

deres børn det glæder vi os over i venstre og så er problemet jo og problemet har jo været

nogen stor gevinst ved at gå i arbejde seks hundrede kroner om måneden tredive kroner om dagen hvis man er enlig forsørger med tre børn det er ikke nogen mærkbar gevinst

men kunne ordføreren ikke svare mig

og satser på at når man sænker kontanthjælpen så vil de laveste lønninger

hjem som veteraner skadede på den ene eller på den anden måde og som af

også bliver ramt af den her lov

regeringen og dansk folkeparti har tænkt sig at gennemføre så siger ordføreren at de

være på kontanthjælp så skulle jeg

og ydelse skal de så være på hvem har ansvaret for at de kommer på

anden ydelse inden der er gået et halvt år

som utilsigtet bliver ramt

dem der bliver ramt og hvornår kommer det så til at ske kan vi få en garanti

fattige som følge af den her lovgivningsændring

ikke kommet noget svar mener ordføreren det er tilfredsstillende at der på trods af at det her spørgsmål blev stillet i november måned stadig

sikrer at syv hundrede flere kommer i arbejde

skulle glæde sig over det i stedet for at problematisere at der stadig væk vil være mennesker som vil befinde sig på kontanthjælp eller vokse op med forældre på kontanthjælp men det jeg glæder mig over

er at syv hundrede flere kommer

forskellige ydelser relateret til folk på kontanthjælp

høre er ordføreren enig

de siger og konkluderer adskillige gange men jo senest i deres

sidste årsrapport at der er den klare sammenhæng at når man sænker ydelserne blandt andet på kontanthjælp har lønningerne en tendens til at følge med

muligheder for at få et godt liv sammen med deres familie eller om de skal stilles over for en situation hvor de bliver presset ud af den bolig de bor i nu

har kommunens ord for at de ikke kan arbejde men som med det her lovforslag bliver dybt bekymrede over hvad de nu bliver udsat for

ikke har mulighed for at forsvare sig imod

så jeg tror de oplever det som en dommens dag men det er også en dommens dag for nogle andre det er en dommens dag for dansk folkeparti

samtlige handicaporganisationer alle organisationer der er fortalere for børns og udsatte menneskers vilkår en samlet fagbevægelse en samlet opposition her i folketinget og alle mulige enkeltpersoner har på det stærkeste advaret om konsekvenserne af det her lovforslag at det vil føre til at flere familier sættes ud af deres bolig at flere havner på gaden at flere bliver fattige selv organisationer som kommunernes landsforening

alle mulige mennesker der er ved deres sunde fornuft

advarer imod at vedtage det her lovforslag men partierne i den blå blok med dansk folkeparti i spidsen har vendt det døve øre til

de står samlet om en mageløs kynisme en mageløs arrogance over for arbejdsløse over for syge over for mennesker med handicap

når der pludselig forsvinder tusindvis af kroner ud af husholdningsbudgettet

der befinder sig i en helt anden lønklasse

og som har en økonomisk tryg dagligdag så er det nemt at træffe den slags afgørelser de afgørende spørgsmål vil de slet ikke svare og der viser kynismen sig jo også vi har spurgt hvorfor skulle der komme flere i job af at man tager penge fra de arbejdsløse hvorfor skulle de syge bliver raskere af at blive fattigere

bliver undtaget fra kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen hvor er de billige boliger som disse mennesker skal bo i når de ikke længere har råd til at bo

hvor de bor nu alle spørgsmål bliver besvaret med endeløs pølsesnak om at det skal kunne betale sig at arbejde

kommer der også flere i arbejde men det tror dansk folkeparti og deres kollegaer jo ikke engang selv på tredivetusind mennesker bliver fattigere efter regeringens egne tal men man forventer kun at syv hundrede kommer i arbejde måske det viser jo bare

det drejer sig om den virkelige dagsorden er en anden det drejer sig om at skaffe råderum til skattelettelser det

at diskutere det fremgår af forligsteksten at herre kristian thulesen dahl og går rundt og siger noget andet

jo ikke så meget at gøre ved det må de selv rydde op i men dagsordenen er

uanset politisk observans er enige om at der er en sammenhæng

mellem de laveste sociale ydelser og mindstelønnen

det er en økonomisk lovmæssighed i et markedssamfund

det siger sig selv alle ved at utrygheden blandt lønmodtagerne vokser i takt med at hullerne i det sociale sikkerhedsnet bliver større så har arbejdsgiverne let spil lønmodtagerne tør ikke stille krav og lønnen følger med

igen skal høre på råbet om at det skal kunne betale sig at arbejde så man kan få sat ydelserne endnu længere

i en uheldig situation bliver fyret på grund af virksomhedslukning eller rationaliseringer og bliver ramt af nøjagtig de samme regler

beskæftigelsesministeren har sagt det meget godt det er respekt for arbejdsmarkedets parter han glemmer bare lige

ene part der synes det er at udvise respekt at gennemføre

et lovforslag nemlig dansk arbejdsgiverforening lo vil meget have sig

koges ned til alt det her med respekt det er respekt for dansk arbejdsgiverforening og for de mennesker i det her land der i forvejen har det

og som kommer til at nyde godt af de skattelettelser som blå blok sandsynligvis bliver enige om at aftale på et tidspunkt

men debatten slutter ikke her

enhedslisten vil sørge for at dansk folkeparti bliver gjort politisk ansvarlige de kunne have forhindret dette skammelige overgreb på nogle af de mest udsatte borgere hvis de ville vi har stillet ændringsforslag der kunne sikre at syge og mennesker med handicap

af de her hårde regler det ville dansk folkeparti ikke støtte

ansvarlig for hvert eneste eksempel på syge og handicappede mennesker der

ansvarlig for hver eneste stigning i antallet af udsættelser og antallet af hjemløse og antallet af fattige

til de radikale til alternativet

socialistisk folkeparti for den fælles kamp

mod det her lovforslag

når hun siger at dansk folkeparti svigter de svageste

ikke vil følges med enhedslisten alternativet og sf når vi i vores betænkningsbidrag lover at fjerne denne skammelige lov så snart lejligheden byder sig jeg forstår det simpelt hen ikke

det bliver ramt af den samme kritik som vi retter imod dansk folkeparti

de svageste jeg håber virkelig at socialdemokraterne og de radikale ombestemmer sig hurtigst muligt

men som kan se at trygheden smuldrer

at skabe en tro på at en anden politik er mulig og jeg synes det må være rigtigt at vi i en samlet rød blok

lover de mennesker at vi retter op på det ved først givne lejlighed

det vil gå ud over dem der er i arbejde i dag til mindsteløn eller lidt over mindstelønnen virkeligheden er den som økonomerne beskriver at med en lavere overførselsindkomst vil folk der i dag er uden for arbejdsmarkedet føle motivation til at komme ind

og den kan godt være under den nuværende mindsteløn altså

vil ikke falde i løn som følge af det de kan tjene den løn i dag og det vil de også kunne fremover der er tale om forskellige mennesker med forskellig produktivitet

det skulle en idealsituation at de der ikke kan tjene en hundrede og ti

mange mange tusinde mennesker lidt integrationsydelsen men lad os nu bare tage

enige om at der er en sammenhæng mellem den laveste sociale ydelse og mindstelønnen og det er det jeg har sagt jeg har ikke påstået at så er der folk

for det er klart at hvis arbejdsgiveren finder ud af at der er mulighed for at få arbejdskraften billigere så vil arbejdsgiveren da gå efter det det tror jeg herre ole birk olesen ved bedre end de fleste andre her

herre finn sørensen siger

ind på arbejdsmarkedet til en lavere mindsteløn altså er nogen som ikke var på arbejdsmarkedet før de er nu i arbejde til for eksempel

bare spørge enhedslisten er det virkelig enhedslistens opfattelse

gå på overførsel til halvfems kroner i timen

afskærer de mennesker som ikke er produktive nok til at honorere de mindstelønninger vi har i dag for at komme ind på arbejdsmarkedet

dermed lidt lavere mindstelønninger så nogle af de mennesker som i dag er uden for vil kunne komme ind på arbejdsmarkedet finn sørensen siger jo selv at det ville være bedre hvis man kunne arbejde til halvfems kroner i timen

for et niveau vi skal have for kontanthjælpen i danmark

indtryk at niveauet for overførsler

noget der er dumpet ned fra himlen

kroner om året på at udbetale kontanthjælp det er et politisk valg vi kan vælge

det niveau som vi så har for kontanthjælpen når vi har vedtaget det her loft

okay jeg må sige at jeg synes det er okay vi vil fortsat have den højeste kontanthjælp i hele verden også når man korrigerer

for priser og så videre i danmark i forhold til andre lande

vi have en meget meget høj kontanthjælp

det vi skal forholde os til er det i orden at en kontanthjælpsmodtager med to børn får udbetalt syttentusinde og firehundrede

et okay niveau er det et okay niveau at det er den hjælp vi ligesom herindefra siger

det synes jeg er et

og det er det som den her debat handler om at det så også

bliver mere attraktivt for nogle at skifte kontanthjælpen ud med arbejde er bare en rigtig rigtig positiv ting

handler også om rimelighed og rimelighed er noget vi kan have forskellige holdninger til

til en mindsteløn som er fastsat af arbejdsmarkedets parter at vi ikke herinde siger jamen det kan da godt være

mindstelønninger men vi synes man skal have lige så meget udbetalt af

at det at man kan få lige så meget udbetalt på kontanthjælp som man kan ved at tage et job til mindstelønnen skader sammenhængskraften

der er rigtig rigtig mange og det kan jeg garantere for

mennesker i det her land som bliver forarget over

gå på arbejde og stort set ikke får noget ud af det deres villighed til at betale til et sådant system bliver mindre når det ikke bare er en hjælp som de betaler til over skatten en hjælp der gør at man

der gør at man altså får udbetalt stort set lige så meget som man gør når man går på arbejde det er nedbrydende for sammenhængskraften i et samfund

man kan tjene på arbejdsmarkedet det synes jeg egentlig også

især socialdemokraterne burde kunne forstå

hvor man fik lige så meget udbetalt

det niveau som den danske fagbevægelse har sagt ok

af hendes rådighedsbeløb med det resultat

flere fattige familier flere hjemløse det synes herre joachim b olsen

på billigere luksusbiler på lettelser i selskabsskatten og til efteråret til lettelser i topskatten tak for en klar melding

om forargelsen

med alt for lave lønninger så

for den produktivitet lønmodtagerne har giver man højere lønninger end produktiviteten tilsiger så bliver folk arbejdsløse i man udmærket godt klar over

er mindstelønningerne som de er i danmark under alle omstændigheder

skal det også være så siger ordføreren at det her

fører til flere fattige børn

når det her kontanthjælpsloft er indført så falder de her familier med de disponible indkomster de har ikke under den fattigdomsgrænse

virkelige verden det som en lavere mindsteløn

3f og andre ville gå med til det hvilket jeg stærkt tvivler på

at nogle af dem som ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet i dag

mange af de indvandrere som er på kontanthjælp

ville kunne få fodfæste på arbejdsmarkedet kunne komme ind på arbejdsmarkedet med alt hvad det gavner

man hurtigere stiger i løn og så videre og får foden inden for der er hundrede tusinder af borgere i det her samfund som aldrig nogen sinde kan få foden på arbejdsmarkedet på grund af det

ministeriets egne tal viser jo en marginal forøgelse på

hvorfor så meget hurlumhej for så lidt drejer det sig

joachim b olsen nemlig det her moralske

bare har det utrolig svært med at folk går derhjemme med hjælp fra samfundet og handler det ikke om at liberal alliance på den her måde vil være med til at frigøre nogle midler som man siden hen kan bruge til nogle skattelettelser altså hvad er der

at få folk i arbejde men til gengæld virker det i og med at man får krattet fem hundrede million

som man så kan give ud til efteråret hvad er det

bliver større end de syv hundrede som der er lagt op til her det handler som jeg sagde også om en helt almindelig politisk prioritering

på arbejde så synes vi det er en rigtig prioritering det er vi da fuldstændig ærlige omkring det synes vi er en rigtig prioritering

den enlige mor som

som skal bruges til skattelettelser men det har ikke noget at gøre med at få folk i job

i det med de økonomiske incitamenter for at få folk i arbejde når vi nu står over for nogle folk som jo langt hen ad vejen ikke er i stand til at bevæge sig ud på arbejdsmarkedet

og fem og tyve timersregel der bliver indført går jo ud på at kan du arbejde seks uger om

indkomst i en sådan grad at du slet ikke har nogen nedgang

det er fem seks timers

som i en periode ikke er i stand til at yde det kan være folk med nedsat syn eller hørelse det kan være folk med arbejdsskader og andre

en arbejdsplads

også de mennesker som ordføreren gør betydelig fattigere med det her så selv hvis man tror på sirenesangen om at hvis bare

aktivitetsparate som bliver berørt af to hundrede og fem og tyve timersreglen hvis kommunen vurderer at de inden for en år har mulighed for at finde ordinær beskæftigelse svarende til seks uger og det er jo ikke nødvendigvis småjobs det kan det være og

får en berøring med arbejdsmarkedet engang imellem i stedet for bare at komme længere og længere og længere

hvis der er noget der fører til social deroute så er det mange mange år

man må også bare konstatere at ude i jobcentrene

rent faktisk efterspurgt nogle værktøjer med noget automatik i som kan være med

på kontanthjælp ud at plukke pileurt ud på amager fælled i syv og tredive timer om ugen for kontanthjælpen

de komme herop og gentage

deres fordomme og deres manglende respekt for de danskere som er ramt af sygdom og ledighed og som er ofre for den politik

er ens respekt åbenbart det synes jeg er en helt mærkværdig

det er efter min opfattelse ikke at vise respekt over for den mor som

gå på arbejde siger herre joachim b olsen i sit svar jamen liberal alliance

liberal alliance ned ad det her spor

er det jo også rådighedsbeløb som i sig selv gør at man kan leve et relativt

vi jo konstatere at det i helt overvejende grad

indvandrere som er kommet til danmark og

en kontanthjælp i danmark har en levestandard som er langt langt højere

der hvor de kommer fra selv om de måske havde gode uddannelser og gode job

er deres levestandard på kontanthjælp langt højere

der hvor de kommer fra så der er stadig væk incitamentsproblemer i kontanthjælpssystemet

indført integrationsydelse og kontanthjælpsloft

sværere ved at betale deres bolig men det ændrer ikke noget ved

og så burde der sådan set være en reduktion i den

en mærkværdighed som kun findes i vores system men det skal

ved at man letter skatten på arbejde der har vi lagt en fuldt finansieret plan frem gennemregnet af det samme finansministerium som herre

henviser til og her

vi altså fundet finansiering til at lette skatten sådan at ingen betaler skat af de først syv tusind kr de tjener

nu står jeg her med et diskussionsoplæg som det økonomiske råd har offentliggjort den syvende oktober og femten og der hedder det så i sammenfatningen

en afledt effekt af lavere offentlige ydelser er er også at lønniveauet presses

på arbejdsmarkedet hvis ydelsesniveauet reduceres vil det derfor trække i retning af at reducere de laveste lønninger

når de laveste lønninger nu følger med ned

minimeres forskellen så igen og så er spørgsmålet

er ikke så stor hvis man nu

at vismændene sagde at så ville man øge beskæftigelsen med mellem fire tusind og fem tusind så vidt jeg lige husker det

den her justering af kontanthjælpen medfører

som vismændene skriver at

lønningerne alt andet lige følge med ned men det er jo ikke de mennesker som er i arbejde i dag som vil få lavere lønninger de vil have den samme løn det vil betyde at der vil være nogle der kommer ind på arbejdsmarkedet som i dag ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet fordi de ikke er produktive nok

den løn de får i dag der vil så kunne komme nogle nye mennesker ind på arbejdsmarkedet som ikke er produktive nok til at oppebære den nuværende mindsteløn som vil kunne få foden

er ikke tilfældigt at vi er det land

og det kan man spørge herre torben tranæs

og det afskærer de mindst produktive fra at deltage på arbejdsmarkedet

man skal animere til ved at vedtage et

i folketinget jeg vil godt spørge herre

joachim b olsen om hvor det er ordføreren forestiller sig

af kontanthjælpsloftet og som ikke lige finder et af de der seks hundrede og halvtreds jobs som

på boligmarkedet som noget fuldstændig statisk altså så vidt jeg husker

omkring ottehundrede og tredstusind lejeboliger i danmark med en leje under syv tusind kroner om måneden

tilflytter og fraflytter hele tiden der er en enorm dynamik

få syttentusinde og firehundrede kroner udbetalt hvis hun har sat sig til en husleje til otte

flytte til noget lidt billigere

lavtlønsjob som ikke har råd til at sidde i sådan nogle lejligheder som også flytter til noget der er lidt billigere

sine udgifter

det her drejer sig åbenbart mere om arbejdsmarkedspolitik

er alle de her incitamenter på arbejdsmarkedet

det forfulgte jeg jeg tjente mine helt egne penge på det jeg kan garantere for at der hverken var noget der hed dagpenge eller noget som helst jeg tjente penge hvis jeg kunne levere varen

varen eller var skadet fik jeg ikke en krone

har man nogle stordriftsfordele i forhold til når man bor alene

kontanthjælp det gør vi ikke i danmark der er der bare dobbelt kontanthjælp og det synes jeg da godt man kunne

af ordførerens fremtrædende partifæller har tidligere skrevet at når man gør det lettere at være enlig forælder er

nu kan jeg så forstå at linjen fra

sværere at

et par jamen så er der også flere der vil vælge det på marginalen der er alle mulige ting der spiller ind selvfølgelig er

alle mulige ting men alt andet lige gør man noget

det har vi jo set i danmark

mennesker som vælger at få børn alene og så videre det kan skyldes alle mulige andre ting som er helt i orden men jeg synes faktisk vi har et system

mon ikke vi kunne have fundet en måde at formidle syv hundrede job på uden at presse mindstelønningerne nedad i danmark uden at tage hundredvis af millioner kroner fra kontanthjælpsmodtagere hvoraf nogle formodentlig skal bruges til

fordi den markerer nedtællingen til at vi kan få taget kontanthjælpsloftet af bordet igen jeg glæder mig så inderligt til at jeg selv

vil få lejlighed til at gå den glade gang op på den her talerstol for at fortælle landets kontanthjælpsmodtagere at kontanthjælpsloftet er skrottet

at folk der ikke er i stand til at arbejde

kontanthjælp og at regeringen skal lægge sig i selen for at sikre at det ikke sker det synes vi i alternativet

ikke polemisk ment vi vil meget gerne være med til for eksempel at stoppe at folk på ressourceforløb som jeg godt ved er undtaget fra

hvis de ikke har nogen nævneværdig

skal til for at man har en nævneværdig arbejdsevne og hvor mange af de aktivitetsparate der ikke har det men det glæder vi os i hvert fald til at snakke videre om i i udvalget til slut vil jeg sige at hele processen omkring kontanthjælpsloftet har bekræftet os i alternativet i at et kontanthjælpssystem med tvang og kontrol og mistillid ikke hører hjemme i det

hvor vi er verdensmestre i tillid midt under

har vi i alternativet afholdt et tillidsparlament hvor vi har set på den nye rolle som jobcentre og sagsbehandlere skal spille i et kontanthjælpssystem båret af tillid

i alternativet for at begrave

lige så meget glæder vi os til at bære tillid ind i kontanthjælpssystemet vi kalder det kontanthjælp uden modkrav jeg vil gerne takke centrum venstre partierne for at

fattes der håb på sigt eller

at lægge et røgslør ud over det her lovforslag er det for at

flere i job næppe for selv ministeriets egne optimistiske tal viser stort set ingen effekt men jeg må da samtidig sige at hvis

har det rette værktøj på det rette tidspunkt

kan man jo skabe forandringer

være en hjælp at give et andet menneske et skub

vil et skub jo bare føre til at man vælter er det for at skaffe fem hundrede million kr som man kan sy ind i madrasserne for senere på

til bestikkelse til de partier der vil give mindre til samfundsfællesskabet gennem skatten sandsynligvis

er det for at presse mindstelønningerne nedad ja

at det er dansk arbejdsgiverforening der som den eneste organisation støtter det her lovforslag

bliver brugt som argument for at ramme modtagerne af kontanthjælp men ikke en eneste lavtlønnet får det en snus bedre ved at sparke til en kontanthjælpsmodtager

vil de samme lavtlønnede få deres løn presset og så kan højrefløjen starte forfra med deres gamle sure argumenter en ting er sikker nemlig at de der har mindst bliver spillet ud mod hinanden og mens de begge to taber

rimelighed der står klarest drivkraften handler i virkeligheden langt mere om

på højrefløjen så forfærdelig ondt i den legemsdel der er højest når man plukker jordbær den her liberalistiske bissepolitik er lige dele usaglig og usmagelig

langt de fleste kontanthjælpsmodtagere er ikke i stand til at indrette sig efter et økonomisk pres ved bare at gå ud og finde sig at arbejde de kan så at sige ikke gå væk fra de økonomiske pisk i den situation fører forringelserne bare til fattigdom apati opgivenhed og isolation

organisationer der alle sammen arbejder med omsorg for børn

til at banke endnu mere energisk på virksomhedernes lukkede døre dårligere forhold for handicappede skaber jo ikke et mere rummeligt arbejdsmarked

danske krigsveteraner vil miste op mod to tusind kroner om måneden et los bagi er en noget særpræget slags fortjenstmedalje at sige tak for indsatsen på

men de billige boliger ligger jo de steder i landet hvor arbejdsløsheden er højest og så er vi lige vidt

højrefløjen tror jo tydeligvis på mirakuløse økonomiske incitamenter med indbyggede trylleformularer der både skaffer de nødvendige arbejdspladser og hjælper syge mennesker ud i job men man tror

magiske strygninger som kan få de døve til at høre og lemmer til at vokse ud og mennesker med

til at slappe heeelt af og fokusere på at have et arbejde

folk der taler med to tunger helt berettiget har mange mennesker været forarget over tvetungede svar på enkle spørgsmål vi er vist alle sammen trætte af bortforklaringer og usammenhængende undskyldninger

som man jo garanteret har regnet ud taler jeg her om dansk folkeparti et parti der gerne ved højtidelige anledninger og da især i valgkampe slår sig for brystet og springer op som en løve med

er afhængige af en hjælpende hånd fra samfundet men efter at have prøvet blev partiet dresseret af regeringen og faldt

helligdagene ned som et plysklippet højreorienteret påskelam så meget for at have stemt på dansk folkeparti

det afklædning af et parti der nogle gange forsøger at fremstille sig selv som

lidt anderledes parti der ikke bare går højrefløjens sædvanlige ærinde

en tale udadtil i valgkampe

finansministeriets excelark

fremstammende usammenhængende sætninger fra ministeriets økonomiske religiøse tekster så meget for et parti der er afsløret i det ene utroværdige løftebrud efter det andet

ved at vise en lille smule social samvittighed i dag deltager de i at uddele blå bøllebank

som er endt på bunden af samfundet og på kanten

sidste år altså for mere end fire måneder siden

i den forbindelse har præsidiet jo udtalt at man ville have fundet det hensigtsmæssigt om

andenbehandlingen det er en afgørelse som præsidiet traf i går sådan er det jo altså ikke vi har ikke fået

om kommunefordelingen af berørte børn i forbindelse med de mange spørgsmål der har været om fattigdom så jeg skal blot høre ordføreren når vi nu ikke har mulighed for at stille spørgsmålet til ministeren

det er tilfredsstillende for folketinget

herre benny engelbrecht klagede til præsidiet gik der en dag

man tager fra de ydelser der følger med for den der bliver ramt af

nøjagtig samme betydning okay du tog ikke pengene fra min højre

fra min venstre lomme i stedet for men manden er jo lige fattig af den grund så det giver ingen mening

kommer få det igen

af et nedslag på to tusind kroner om måneden men nogle af dem gør

de manipulerede tal som herre joachim b olsen bruger

i andre situationer er det langt mindre

et arbejde tallene som suser gennem luften og som desværre gengives ret ukritisk i medierne

mange af de tal der kommer fra den her regering meget kreative og meget fantasifulde i deres beregningsmetoder

at der også indgår en boligsikring som jo er knyttet

nævnes ikke at det også omfatter de børnepenge som lønmodtagere også får

indtryk hos befolkningen at det her beløb på syttentusind kroner kan de gå hjem og sammenligne med deres lønseddel

andre mennesker også har ret til også blandt de lavtlønnede danskere

men det interessante er vel hvad familierne har til rådighed efter at de almindelige faste udgifter er betalt lad os tage tallet på

firehundrede kroner

el vand varme forsikring licens og

hvad har den enlige mor så tilbage bagefter ja hun har måske et sted mellem seks tusind og otte tusind kroner tilbage som skal dække

vintertøj til ungerne som skal dække regningen til fodboldklubben som skal betale for fødselsdage helligdage jul og

for at have et rimeligt liv jeg synes

en god øvelse hvis nogle af de vellønnede medlemmer af det her ting

at tænke over om de ville kunne klare månedens udgifter med de penge

eksempler på at det kun er seks hundrede kroner for en enlig forsørger

ministeriet igen lavet et kreativt regnestykke der viser at forskellen er så

man med en løn på syttentusinde og syvhundrede kroner

ikke bare er mindstelønnen

sjette ferieuge og forskellige tillæg

kommet at den gennemsnitlige gevinst

faktum er at det for det store flertal af danskerne godt kan betale sig at arbejde

de andre fordele der er ved at gå fra kontanthjælp til arbejde

og blev de oplysninger af

når højrefløjen taler om passiv forsørgelse

nyttejob eller udnyttejob som egentlig er den rigtige betegnelse

nyttejob betyder at du arbejder syv og tredive timer om ugen

så i virkelighedens danmark

luksusliv hjemme på sofaen

løn med dagpengeret med pension

og et underbetalt udnyttejob på den anden side

en person i arbejde har til rådighed

er jo en fuldstændig en til en sammenligning så når det er sådan at en enlig mor på kontanthjælp med to børn

er med børnepenge og alt muligt andet man lever jo af hele sin indtægt og en person i arbejde til mindstelønnen har så enogtyvetusinde og ottehundrede

for eksempel den sjette ferieuge som du kan få udbetalt

ind i den her debat frem for at man hele tiden vælger de tal der kan give et indtryk af at de mennesker som er ramt af ledighed i vores

særlig efter krisen herunder de veteraner som har været ude

med er jo hvad der rent faktisk går ind på deres konto hver måned

altid tænker på i den helt aktuelle situation når de vurderer hvad får jeg ud af det

i kontanthjælp som vi hørte det forleden dag jeg tror godt folk kunne tænke sig at leve et liv i værdighed for det i har skabt er et uværdigt liv for de mennesker i danmark som er ramt

gætværk eller mavefornemmelser det ved vi for man har prøvet det før for det andet vil det have en meget skadelig effekt på integrationen det vil skabe fattigdom og presse børnefamilier ud i armod igen det er ikke noget vi tror det er noget vi ved for man har prøvet det før vi socialdemokrater anerkender at der er store samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med at modtage så mange flygtninge som danmark gør i disse år og vi har også sagt at vi meget gerne vil være med til at diskutere størrelsen på de ydelser der udbetales desværre har regeringen ikke ønsket en forhandling med os om det i stedet er man endt med dette forslag som er virkningsløst når det kommer til beskæftigelsesfrekvensen men skadeligt når det kommer til integrationen derfor kan vi ikke støtte forslaget

de mange høringssvar som er blevet indleveret

jo kunne se at det er ganske veldokumenteret at det gik ud over integrationen og at specielt børnefamilier blev meget hårdt ramt nogle af de eksempler der har været fremhævet er at mange familier ikke havde råd til at børnene kunne gå til fritidsaktiviteter noget som vi ved er meget meget

kan vi ved at det gik ud over familiers mulighed for

til deres børn når det for eksempel blev vinter

hvis man insisterede på at indføre den her ydelse

familier kunne få hjælp til for eksempel at købe vintertøj til deres børn men end ikke det

på trods af at der er en lille og det anerkender vi vi siger bare at den er meget lille beskæftigelseseffekt så er den meget meget lille effekt altså ikke værd at tage med på grund af de meget meget store negative

bare at mennesker bliver fattigere præcis det samme kommer til at ske

tale om et rigtigt spinord

undskyld mig den her

intet med integration at gøre den her

vil betyde at tusindvis af mennesker kastes ud i fattigdom at endnu flere børn

i familier hvor man er bekymret for om

at mor og far rynker panden fordi de tænker

at fattigdom skaber god integration

arbejder med integration siger jo at det her bare

når man isolerer mennesker i i fattigdom

det bliver konsekvensen af den her

man gjorde det erfaringerne er at ganske få ekstra kom i arbejde det store flertal blev bare fattigere med markante sociale problemer til følge

voldsomme fejl fejl som ikke bare havde alvorlige konsekvenser for de enkelte levende mennesker men som jo også havde alvorlige konsekvenser for hele det danske samfund fordi man spændte ben

man forsøgte at kaste flygtninge ud i fattigdom med den såkaldte starthjælp endnu et spinord starthjælp at det ikke virkede

fattigdom og isolation hvorfor så gøre det igen jeg har hørt to argumenter det ene argument fra højrefløjens side jamen vi skal skræmme flygtningene væk fra danmark

den strategi kan man jo mene om hvad man vil jeg synes det er forholdsvis usympatisk at have den tilgang til en verdenshistorisk flygtningekrise

kommet til danmark fattigere det andet argument jeg har hørt er at det vil skaffe folk i arbejde altså en helt vild logik hvis man tænker over det hvis bare man gør de her mennesker fattige kommer de i arbejde

de alle sammen komme i arbejde eller hvad

regner med kommer i arbejde som følge af den her lov det har regeringen ikke engang villet regne på og mon ikke det er fordi regeringen godt ved at det her ikke betyder flere mennesker i arbejde

så er der kommunerne regeringen har synes jeg en ualmindelig sørgelig tendens til ikke at lytte der bliver ikke lyttet til børneorganisationerne

de får sværere ved at blive en del af det danske samfund de får sværere ved at klare sig der bliver ikke lyttet til socialrådgiverne når de siger at deres arbejde med integration bliver sværere

der bliver heller ikke lyttet til kommunerne når de siger vi har ikke boliger som de her flygtninge kan bo i altså hvis man giver mennesker så

hvor vi kan lade de her flygtninge bo hvorfor lytter man ikke hvorfor kan man ikke se

ud til landets borgmestre og ud til de mange borgere

som mangler billige boliger det problem bliver endnu større nu for alle i det danske samfund når man siger til flygtningene i skal ned på den her ekstraordinært lave ydelse

ligeglad med flygtningene selv hvis man havde det sådan at de gerne må vokse op i fattigdom at vi

en meget stor regning som skal samles op

det

det lovforslag vi behandler i dag ikke alene have dybt alvorlige konsekvenser for mennesker

er flygtet fra krig og kommet hertil er blevet anerkendt som flygtninge

det vil også have dybt alvorlige konsekvenser for det danske samfund for det bliver markant sværere for danmark at integrere flygtninge når man isolerer dem

der er derfor ikke nogen sammenhæng mellem høje ydelser og det at være dygtig til at få

ligger helt fast så nu vil jeg

enhedslisten hvad er det helt konkret i vil gøre for at få indvandrere fra tredjelandes beskæftigelsesgrad op på niveau med

sammen er der noget som helst der tyder på at flere flygtninge kommer i arbejde af at vi gør dem fattigere nej erfaringerne fra sidst man kastede sig ud i det her nemlig med starthjælpen var at beskæftigelseseffekten var lille det store flertal af de mennesker som blev ramt af de her nedskæringer blev bare fattigere de fik bare sværere ved at få livet til at hænge sammen jeg vil gerne gøre mere for at flygtninge kan komme i job men jeg tror ikke et sekund på at redskabet er at isolere flygtninge og deres børn i fattigdom en af de ting jeg gerne vil gøre er at stille krav til arbejdsgiverne i danmark

man bare konstatere at der er barriererne for at komme ind på arbejdsmarkedet også lavere rent lønmæssigt

men hvad er

kontanthjælp som for en dansker på kontanthjælp at fodboldkontingentet til fodboldklubben koster det samme for børn af flygtninge som for børn af danske kontanthjælpsmodtagere hvordan får vi mennesker i arbejde alt for mange job besættes i danmark af blandt andet østeuropæisk arbejdskraft uden at jobbet nogen sinde er slået op i danmark

for eksempel har ringet til det danske jobcenter det tror jeg vi kunne gøre noget ved vi løser intet

hvordan flygtninge kommer ind i arbejdsmarkedsfællesskabet

beskæftigelsesfrekvens

hvis vi handlede i forhold til det problem derudover er det dummeste vi kan gøre at skubbe mennesker endnu længere væk fra arbejdsmarkedet det gør man hvis man placerer flygtninge i fattigdom

busbilletter er præcis den samme for flygtninge som bor i danmark som for dig og mig og derfor giver det ingen mening at sige til flygtninge der kommer hertil i skal leve for endnu mindre end alle andre det

man det er at de her mennesker isoleres og derved skubber vi dem endnu længere væk fra det danske arbejdsmarked

at tro at den måde man får mennesker i arbejde på er ved at gøre dem fattige

have nul kroner at leve for for så

i arbejde kan ordføreren huske dagpengereformen

i arbejde det skete ikke og det er fordi verden ikke er så simpel som liberal alliance forsøger at

arbejdsmarked ikke kun for flygtninge men også for danskere at kravene er meget høje så de der ikke kan levere hundrede procent fra dag et har meget svært ved at finde en vej ind så må jeg sige at jeg synes det er et problem at vi meget ofte oplever arbejdsgivere som løfter røret ringer til vikarbureauet i litauen og henter arbejdskraft ad den vej før de har gjort sig den ulejlighed det ville være at ringe til det lokale jobcenter og spørge er der en ledig i mit lokalområde

ikke kan levere hundrede procent fra

uden at man forskubber de ordinære job jeg ville jo i øvrigt synes det var fantastisk at høre

på det synes jeg gigantiske problem at vi har rigtig mange arbejdsgivere i danmark som ringer til vikarbureauet i litauen

set i tirsdags vi mener ikke at den marginale beskæftigelseseffekt

står mål med de negative konsekvenser i form af fattigdom øget marginalisering og massive boligproblemer som en bred vifte af videnspersoner inden for området advarer imod som vi ser det

nettoeffekten af det forslag vi ser her set i forhold til både integration af målgruppen på arbejdsmarkedet og generelt i samfundet være negativ langt de fleste af os som er til stede her i dag deler jo ambitionen om at flygtninge der kommer til danmark hurtigere og mere effektivt end i dag skal få en tilknytning til det danske arbejdsmarked

med den unødige klientgørelse som et mangeårigt misforstået hensyn til målgruppen og bureaukratiske labyrinter desværre har medført vi ved at mange flygtninge er topmotiverede for at blive en del af arbejdsfællesskaberne

ude i kommunerne skal sørge for bliver realiseret jeg ved at regeringen ikke er blind for vigtigheden af at gøre den nuværende beskæftigelsesindsats over for målgruppen meget bedre og jeg vil derfor benytte resten af den her tale til også at åbne andres øjne for de konkrete forslag som alternativet har på området og som jeg meget håber vi kan få debatteret og udviklet og kvalificeret herinde i fremtiden

at lette kommunernes integrationsarbejde og skabe større fleksibilitet i aftaler om virksomhedsforløb praktik og tilskudsordninger ambitionen skal være at gøre indsatsen hurtigere og mere smidig og tilpasningsdygtig i relation til det enkelte menneske hvilket kræver

virksomheder civile og aktører i asylcentrene flygtningenes uddannelsesniveau erhvervserfaring kompetencer og interesser skal afklares allerede i asylfasen således at den enkelte visiteres til en kommune hvor vedkommendes kompetencer er efterspurgt ude i kommunerne skal der gives mere frihed på integrationsområdet så det bliver muligt at tilrettelægge integrationsindsatsen efter lokale kompetencer og forhold bureaukratiske regler der komplicerer og forsinker integrationsprocessen skal afskaffes eller tilpasses dette gælder for eksempel betingelser for at blive erklæret jobparat mulighed for

standardiserede integrationsplaner samt mulighed for at arbejde allerede i asylfasen

udnytte mulighederne i at en del flygtninge har erfaring med at drive egen virksomhed og at danmark er et af de lande i verden hvor det er lettest at opstarte virksomhed

introducere iværksætteri som et centralt integrationsredskab kan vi styrke flygtninges relation til lokalsamfundet og samtidig fremme innovation handel og nye arbejdspladser ude i kommunerne for det tredje

bør en helhedsorienteret tilgang til integration på arbejdsmarkedet tage højde for at alle de rørende og beundringsværdige indsatser der lige nu eksploderer i antal ude i civilsamfundet er helt afgørende for integrationen alternativet har derfor foreslået at repræsentanter fra civilsamfundet

med til de trepartsforhandlinger der finder sted i øjeblikket og det skulle ske med det formål yderligere at understøtte og udbrede de velfungerende samarbejder mellem civilsamfund kommuner og virksomheder som der allerede findes gode eksempler på

i en vellykket integration de midler vi bruger på vores nye medborgere skal vi se som investeringer vi mener at staten skal bruge flere penge på boliger uddannelse godkendelse af medbragt uddannelse samt opkvalificering af flygtninge så de hurtigere kan indgå i lokale fællesskaber

højskoleophold til flygtninge som et alternativ til en midlertidig bolig og venteposition i kommunerne vi skal skabe jobcampus til arbejdsparate flygtninge der venter på en jobåbning eller mangler kvalifikationer til at begå

arbejdsplads og oprette kommunale integrationscentre der skal arbejde målrettet med at få flygtninge i job

dele min og alternativets grundlæggende tilgang til det her område

og det skridt vi tager her i dag

med nedsættelsen og udvidelsen af integrationsydelsen er ikke et skridt i den rigtige retning som vi

var jo de udfordringer som følger af

om integrationsydelsen som gør at det er rigtig vanskeligt at opnå det som egentlig ligger i

at man skal indkvartere flygtninge i en varig bolig hurtigst muligt for det er

at finde permanente boliger som folk

at lægge sten på vejen hindringer i vejen for integrationen at man nu her udvider kredsen af modtagere af integrationsydelsen

havde jo hvor man forsøgte med det her eksperiment dengang hed det starthjælpen og det indgår jo i statistikken i dag altså resultaterne af en integrationsindsats baseret på starthjælp eller integrationsydelse kender vi fordi det er dem som alle partier i dag

når det her lovforslag jo nok bliver vedtaget af et flertal straks at gå i gang med så at

varige boliger tag over hovedet til flygtninge på integrationsydelse

hen ikke er i stand til at betale den husleje som skal til for at

blive indkvarteret så har man også

barslede med en integrationsydelse det sagde man også i valgkampen

jo også ledsaget af et andet løfte som blev afgivet af den nuværende statsminister i sin egenskab af formand for venstre i en direkte tv duel om statsministerposten

sr regeringen

sagde at man kan mene hvad man vil om den grænse men jeg kommer aldrig til at føre en politik der sender børn under den grænse

man afskaffet fattigdomsgrænsen og det

når man har flertal til det men det som statsministeren lovede

han aldrig føre en politik der sendte børn

at når det her lovforslag gennemføres bryder statsministeren sit løfte til de børn

på en indkomst der er under

jeg bare sige til alle dem der nu stemmer for det her lovforslag

tryk på de grønne knapper bryder i hvert fald venstre et

det kan man være ligeglad med for venstres skyld og for

betyder det en dårlig start på livet som vi så efterfølgende kan bruge vores energi på at prøve at rette op på

det er ærgerligt for det her forslag er et forslag der får konsekvenser for rigtig rigtig mange mennesker og for vores samfund det er et forslag der vil ramme mere end tyvetusind flygtninge der er kommet til danmark for at søge beskyttelse hos os

flere høringssvar peger på at det her forslag vil medføre øget

det vil sige at der bliver dårligere råd til helt basale behov som mad børnefødselsdage sportsaktiviteter og fritidsaktiviteter i det hele taget sammen med kammeraterne det vil isolere unge mennesker fordi unge mennesker lige pludselig har så lidt

som de medmennesker man nu engang har i danmark og så vil det skabe en voldsomt øget ulighed i danmark

om kontanthjælpsloftet som nu vedtaget danmark fattigere på alle måder men så er det jo belejligt at man har afskaffet fattigdomsgrænsen

det sådan set ikke kun for at nævne fattigdom og ulighed selv om det

egentlig optager mig meget jeg er ret bekymret over den krise som jeg mener at et flertal i folketinget i dag kaster landets kommuner ud i ifølge boligforeningernes landsforening bl vil det her betyde at rigtig mange tusinde mennesker ikke vil have råd til at bo i den bolig som de nu engang bor i det er jo klart at

og sidder i en lejlighed rundtomkring i kommunerne lejligheder som jeg personligt ved at kommunalpolitikerne bruger rigtig meget krudt på at finde

siger at det kan betyde at fjortentusind familier skal flytte

finde permanente boliger til flygtninge boligselskabet

kan løse den her udfordring mange borgmestre inklusive venstreborgmestre

om hun ønskede flere ghettoer i danmark og det gjorde hun ikke

jeg tror på at ghettoer sådan set er rigtig dårlige for integrationen

vi har behandlet tidligere og det integrationsydelsesforslag man vedtog lige før sommerferien vil skabe flere ghettoer i danmark

og at diskutere parallelsamfund grimhøjmoskeen og hvordan vi kan styrke integrationen og sørge for at folk bliver integrerede og

det vil skabe flere parallelsamfund i danmark og jeg har ikke hørt et eneste bud på hvordan den borgerlige fløj vil skaffe flere boliger og hindre at der kommer flere parallelsamfund

skaber øget fattigdom i danmark og kaster vores land ud i en boligkrise jeg håber meget på at regeringen nu fremadrettet sammen med venstrefløjen og socialdemokraterne vil være med til at finde flere

men også er adresseret i lovbehandlingen jeg skal derfor for

af betydning for om alternativet ønsker at støtte lovforslaget eller ej sige at selvfølgelig vil man overholde persondatalovens

de ting der ligger heri er

alene inden for persondatalovens

rammer så den bekymring som alternativet har og som er helt legitim

selvfølgelig også gerne hvis alternativet ønsker det tilkendegive det skriftligt over for folketinget

firs imod

ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

det er ikke tilfældet

jeg håber faktisk at det kan skabe præcedens

det er desværre ikke noget vi har set særlig ofte fra nogen sider af salen men jeg synes det er meget

seks hundrede veteraner

nu ligge jeg synes det er meget positivt det kommer til at gøre en konkret forskel for de her mennesker for de politiveteraner som nu også på en eller anden måde får adgang til veterancentret og jeg glæder mig til at se det blive gjort

nogen der ønsker at udtale sig er forhandlingen sluttet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

der ønsker at udtale sig det

kan forstå på de henvendelser jeg har fået

lovforslaget tilbage i udvalget er

ændrer lovforslaget så dramatisk at man egentlig synes der skal en ny høringsproces til om lige nøjagtig de

enhedslisten gjorde opmærksom på i sit betænkningsbidrag så hvis det er det der er baggrunden det

at man har fået øje på

at det er ikke acceptabelt under udvalgsbehandlingen i den grad at udvide et et lovforslag så dramatisk uden uden faktisk at foretage en ny høring så hvis det er det der ligger bag så

nære omgangskreds der er blevet syge eller er kommet til skade i en sådan grad at de

træffe beslutninger end ikke om hvem der skulle træffe beslutninger på deres vegne med lovforslaget her indføres en fremtidsfuldmagtsordning som har til formål at styrke retten til selvbestemmelse og gøre det muligt under betryggende former at påvirke eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom eller andet tab af mental kapacitet som det betegnes i lovforslaget med det her forslag vil danskerne også selv kunne udpege en eller flere fremtidige repræsentanter altså fremtidsfuldmægtige til at varetage deres økonomiske og personlige forhold ved sygdom eller svækket mental funktion helbred eller lignende

hen mister evnen til selv at disponere over sin krop sin økonomi og sine personlige forhold lovforslaget indeholder som en ændring en præcisering af retsvirkningen og den del bakker vi også op om selv om

bliver så bureaukratisk at kun få vælger at bruge den det ville være synd

skal vores opfordring til ministeren også være at vi evaluerer ordningen efter få år for herved at få et overblik over anvendelsen og desuden

vi opfordre ministeren til at der sættes fokus på at kommunikere mulighederne omkring den her mulighed som fremtidsfuldmagter faktisk indeholder sådan at danskerne er opmærksom på at den findes og i særdeleshed vigtigheden heraf

er den foreslåede ordning overordnet set fornuftig og virker afbalanceret

kan være meget fornuftigt at styrke den enkelte borgers ret til selvbestemmelse og under helt trygge rammer at kunne fastlægge hvordan man ønsker at tilrettelægge den del af livet hvor man ikke selv er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne forslaget drejer sig om at give muligheden for at man kan give en fremtidsfuldmagt der har privatretslig karakter som alternativ til værgemål

det vil sige at personer der er diagnosticeret med en sygdom der på sigt vil tage dømmekraften fra dem kan tegne en fremtidsfuldmagt der giver en eller flere fremtidsfuldmægtige mulighed for at træffe beslutninger om økonomiske eller personlige forhold på vegne af fuldmagtsgiver fuldmagten kan også begrænses men målgruppen kan i princippet være alle det vil sige også folk der er friske og raske og minimum atten år og som gerne vil være forberedt på en akut situation

man forestiller sig at fuldmagterne

og der er det vigtigt for os som det også fremgår af forslaget at der selvfølgelig er undtagelsesmuligheder til stede for dem der ikke har mulighed for digitalt at gøre dette derefter skal notaren afgive erklæring der sikrer at alt er i orden og det fremgår også ganske detaljeret og fint af selve forslaget statsforvaltningen

fremtidsfuldmagterne i kraft og afgørelser tinglyses i personbogen herefter er der hvilende tilsyn og det virker ganske fornuftigt det er værd at tage med at forslaget udspringer af anbefalinger fra europarådet og at lignende lovgivning allerede er gennemført i en række andre sammenlignelige lande vi ser derfor positivt på forslaget og vi ser frem til videre at behandle det i retsudvalget

ja der vil man i dag måske have oprettet det der hedder en generalfuldmagt eller måske er man kommet under en eller anden form for værgemål en generalfuldmagt kan kun vedrøre økonomi

et værgemål har man ikke

nogen indflydelse på hvem det egentlig er der bliver værge for en det vil se anderledes ud med fremtidsfuldmagten hvis fremtidsfuldmagten bliver vedtaget her i folketinget hvad der er

så får man altså pludselig mulighed for selv at udpege den der skal varetage ens forhold både i økonomisk og i personlig henseende fremtidsfuldmagten oprettes derhjemme og den oprettes digitalt

så kunne den egentlig godt være være klar på det tidspunkt og det var også det der lå i det tidligere forslag vi så på sidste år men

problemet er bare at havde vi opretholdt det

en risiko for at en eller anden lovlig smart person kunne komme forbi en ældre og få sig selv indsat

overskue situationen det har vi nu fået

opretteren fuldmagtsgiveren populært sagt var ved sine fulde fem og kunne overskue hvad det var vedkommende skrev under på ganske som tilfældet er med testamenter i dag

herefter anmeldes fuldmagten i

fremtidsfuldmagtsregisteret og når den dag måtte komme

der vil som oftest blive fordret en lægeerklæring på at vedkommende er dement eller i den

tinglyses det i personbogen at nu er der etableret denne fuldmagt

i brug så har fuldmægtigen den

og så er det altså alene et spørgsmål om hvad stod der egentlig i fuldmagten det er

de almindelige fuldmagtsregler der gælder her og det betyder at man jo stort set kan skrive

som helst i fuldmagten af økonomiske og personlige forhold man får mulighed for at skrive at

år hvor man er dement skal have det afgiftsfri bundbeløb som gave hvis det er det man ønsker man får mulighed for at skrive forhold ind omkring ens hus hushandel man får mulighed for at skrive personlige forhold

plejehjemsvalg hvis det er muligt eller eller andre personlige forhold

den der har givet fremtidsfuldmagten

personlige forhold jo altså også med det tidligere ændringsforslag der

inkorporeret i lovforslaget her

at fuldmægtigen kan give det der hedder informeret samtykke til behandling jeg tror at fremtidsfuldmagter vil blive lige så populære som testamenter

tror faktisk også at de vil blive oprettet nogenlunde

en advokat eller det sker derhjemme ved jeg ikke fuldmagten skal i hvert fald forbi notaren og det skal testamentet

under den tidligere regering der var enhedslisten selvfølgelig også positive over for

er en mulighed for at give noget selvbestemmelse til nogle mennesker som

skal igennem en meget meget svær tid i deres liv

byder på at der er et menneske man stoler på der er

og bliver ved med at være der og og har kompetencen til at træffe de beslutninger

som kommer til at blive vigtige for for

at man kan træffe sundhedsmæssige dispositioner på vegne af personen

det må give mennesker som som for eksempel har demens nu er der så også som venstres ordfører også forklarede kommet en ændring med ind som vi egentlig stemte ned sidst altså et krav om at man går ind og har en

det giver noget ekstra bøvl det er der ikke nogen tvivl om og vi vil helst ikke risikere at man kan stå i en situation hvor man ikke får oprettet

retssikkerhedsmæssigt aspekt i det som der i hvert fald bliver

hånd om med med det forslag som nu er fremlagt så det skal ikke afholde os fra

for eksempel personer der får en diagnose som indebærer at de på et tidspunkt ikke længere vil have evnen til at varetage deres egne forhold og de får med den her lov større indflydelse på deres egen fremtid fremtidsfuldmagtsordningen styrker således borgernes ret til

eget liv uanset sygdom eller andet tab af

møder forslaget også rigtig stor generel opbakning

om folk er i stand til at overskue så brede områder ude i fremtiden og der har jeg hæftet mig ved at statsforvaltningen skal føre et hvilende tilsyn

og således kan gribe ind hvis statsforvaltningen for eksempel gennem en henvendelse bliver opmærksom på forhold som må antages at stride imod fuldmagtsgiverens interesser man kan så også selv som fuldmagtsgiver beslutte at indsætte det der hedder et aktivt tilsyn som så overvåger fremtidsfuldmagten så på den baggrund

er alternativet

også efter de eventuelt har mistet

er i stand til at varetage egne interesser dette er for mig en afgørende forudsætning for rettidig forberedelse og tilrettelæggelse af hverdagen efter

vi er rigtig positive over for lovforslaget så tak for det

jeg har fra første parket kunnet se hvor hårdt det er når der ikke er styr på tingene når der ikke er aftalt noget inden det kommer så vidt inden det går så galt derfor synes jeg

det her lovforslag fra justitsministeren er

desværre ikke længere er ved deres fulde fem

konsekvenserne af deres egne valg og hvor andre bliver nødt til at træffe

at man nu kan lave en fremtidsfuldmagt der på den måde sikrer at man i ro og mag inden det kommer så vidt kan lave de aftaler synes jeg er rigtig godt

for det jeg tror det kommer til at lette livet for mange derude og jeg tror det kommer til at give en større grad af værdighed for de borgere der vil blive ramt af det her at de inden det kommer så vidt kan træffe beslutningerne

godt at mennesker som for eksempel ved sygdom ved at de ender med at måtte have brug for hjælp lige selv kan udpege hvem det skal være

det er værdigt at give folk den mulighed og det er vigtigt og det er rigtigt at

fremtidsfuldmagten skal vedkendes for en notar så der sikres bedst muligt

et enigt folketing op om at indføre en ordning om fremtidsfuldmagter inden jeg vender mig

ses som en slags forsikring der er relevant at tegne for det tilfælde at man for eksempel på grund af en trafikulykke eller større operation måtte blive ude af stand til selv at varetage sine forhold i kortere eller længere tid mange tænker måske ikke over at en sådan situation kan opstå men hvis

være en stor hjælp for en selv og ens pårørende at man på forhånd har søgt og tilrettelagt tingene som man ønsker dem formålet med lovforslaget er blandt

at sikre at det som fuldmagtsgiveren har bestemt i fuldmagten i praksis kan føres ud i livet det kan kun lade sig gøre hvis tredjeparter for eksempel banker

tillid til at fremtidsfuldmægtigen er legitimeret til at handle det skaber den foreslåede ordning mulighed for fordi der indføres nogle formelle procedurer for både oprettelse og ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter hvor det offentlige kommer ind og fordi fremtidsfuldmagter bliver offentligt tilgængelige den foreslåede ordning gør det ydermere muligt at udpege en fremtidig repræsentant på det personlige område altså til at træffe vigtige beslutninger om pleje omsorg og lignende noget der måske kan føles mere nærværende end hvem der lige skal betale ens regninger lovforslaget tager således højde for de tilfælde hvor de almindelige fuldmagtsregler ikke rækker i dag

vende mig mod de punkter hvor ordningen er blevet forbedret i forhold til det tidligere lovforslag det drejer sig for det første om hvordan en fremtidsfuldmagt skal oprettes fremfor at skulle oprette fuldmagten udelukkende via digital selvbetjening

nu også forbi notaren og vedkende sig fuldmagten efter at have oprettet den digitalt man kan spørge hvorfor det er nødvendigt at inddrage notaren

mens ministeren går herop kan jeg lige oplyse ordførerne om at jeg har afvist at sambehandle to beslutningsforslag

fremsat her mens vi er i gang med dagsordenen og jeg synes ikke vi kan sambehandle noget som ikke er offentliggjort på dagsordenen

eller at vi ønsker at ofre i danmark skal have en ringere retsstilling end de øvrige eu lande tværtimod regeringen er

enige med forslagsstillerne i at ofre for forbrydelser skal behandles så skånsomt som muligt så der tages hensyn til den krænkelse som det enkelte offer har været udsat for men vi mener ikke at en gennemførelse eu direktiv er den rigtige vej at gå jeg må også indrømme at jeg er noget forundret over at forslagsstillerne fremsætter et beslutningsforslag med det her indhold forslagsstillerne siger på den ene side at de ikke ønsker at dansk retspolitik skal fastlægges i bruxelles og at danmark derfor ikke skal opgive retsforbeholdet heller ikke i forhold til offerdirektivet på den anden side ønsker man helt uden forbehold at gennemføre

en god idé at gennemføre eus offerdirektiv jeg har også svært ved at genkende det billede som forslagsstillerne tegner af at ofre for kriminalitet er ringere stillet i danmark end i de øvrige eu lande

ikke er korrekt hvis man ser på det samlede billede

ofre for forbrydelser videre på en lige så god måde som andre lande også selv om lovreglerne

i alle tilfælde er ens spørgsmålet må derfor være om vi skal bruge betydelige økonomiske og personalemæssige ressourcer

i politi og anklagemyndighed på at formalisere procedurer som i dag fungerer i praksis i danmark fordi eu siger det som forslagsstillerne også er inde på i forslaget blev det i forbindelse med analysen af offerdirektivet forud for folkeafstemningen umiddelbart og med betydelig usikkerhed vurderet at en gennemførelse af direktivet i dansk ret ville medføre årlige merudgifter for politi og anklagemyndighed på op

jeg tror ikke det kan være gået nogens næse forbi at politi og anklagemyndighed står over for ekstraordinære udfordringer i disse år også af den grund vil det efter regeringens opfattelse ikke være hensigtsmæssigt at bruge op

eu direktiv der ikke vil indebære væsentlige fordele for danske borgere regeringen vil hellere målrette indsatsen over for ofre så der sættes ind hvor der faktiske

dansk lovgivning indeholder allerede regler og administrativ praksis der har til formål at fastsætte rammerne for myndighedernes behandling af ofre

i forhold til eu direktivet mere baseret på en konkret vurdering af ofre for de enkelte kriminalitetstyper og på ofrenes behov og knap så meget på at skære alle ofre over en kam uanset behov det er min opfattelse at vi skal fortsætte ad denne vej altså hvor behandlingen af ofre og reguleringen af det sker på baggrund af en konkret vurdering og ikke på baggrund af et eu direktiv regeringen er optaget af at sikre en så skånsom behandling af ofre som muligt og vi er løbende opmærksomme på hvor der konkret kan være udfordringer i forhold til ofre

gruppen af ofre det er også den tilgang der ligger bag de initiativer vi allerede har iværksat på området det gælder for eksempel børn der har været udsat for seksuelle overgreb og som ikke skal risikere at sidde ansigt til ansigt med deres gerningsmand i retten regeringen fremsatte i november sidste år tre lovforslag om ændring af reglerne om videoafhøring at børn og unge i straffesager i danmark grønland og på færøerne formålet var at hæve aldersgrænsen for hvornår børn der formodes at være ofre eller vidner til alvorlige forbrydelser kan afhøres på video som er en særlig skånsom måde at afhøre børn på

danmark og færøerne herudover fremlagde jeg i januar et udspil om respekt for voldtægtsofre der supplerer de strafskærpelser på området som jeg også har fremsat lovforslag om udspillet er blevet til på baggrund af en grundig undersøgelse af hele voldtægtsområdet og det har til formål at sætte klare rammer for politiets arbejde med voldtægtssager og sikre at ofre for voldtægt der har været udsat for et af de mest krænkende og traumatiserende overgreb mødes på en værdig og ordentlig måde senest har jeg sammen med børne undervisnings og ligestillingsministeren fremlagt pakken stop

tryghed og rådgivning og det er altså efter min opfattelse den vej vi skal gå hvor vi på baggrund af grundige løbende vurderinger på området sætter ind hvor der konkret er behov for det derfor vil regeringen også fremover iværksætte de nødvendige målrettede administrative eller lovgivningsmæssige initiativer i dialog med folketingets partier

er der sat øget fokus på hjælp til ofrene der er ingen tvivl om at det er et område som vi konstant skal forsøge at forbedre ikke mindst på tværs af de europæiske lande en meget stor del af eus offerdirektiv

i danmark flere elementer endda oven i købet også på et højere niveau end de fælles eu regler

ofrenes retsstilling i danmark og det er baggrunden for at vi støtter forslaget

havde partierne bag aftalen om retsforbeholdet tilbage i december sidste år jo netop valgt ikke

skulle tage lige præcis denne retsakt med

var man tilsvarende enige om at drøfte om der var dele af offerdirektivet som skulle gennemføres i dansk ret

et nej den tredje december men lad det nu lige hvile for nu men jeg må dog også med et glimt i øjet tilføje

finder det noget besynderligt at enhedslisten der er forslagsstiller på netop det her forslag har utrolig travlt med at bekæmpe de fælles europæiske initiativer på netop retsområdet

at vi netop skal kopiere det fælles gods for det er

er det jo også inden for eu at man

et samarbejde hvis man vil påvirke det og nyde godt af det det er sådan det hænger sammen men når det nu er sagt skal det ikke komme ofrene til skade og derfor så støtter

offerdirektiv det skal siges at jeg normalt ikke nærer særlig varme følelser for meget af det der måtte komme fra bruxelles fra eu men vi har egentlig den tilgang til

eu systemet at hvis der er ideer der er gode så tager vi imod dem og hvis der er ideer der er dårlige

er sympatisk det vi har tænkt os at gøre

i retsudvalget fordi det er vores indtryk at dele af forslaget dele af de elementer der ligger i forslaget allerede er gældende derfor vil vi søge at få belyst hvilke elementer der endnu står tilbage altså hvor det er vi kan gøre det bedre og afvente at vi kan få

hele situationen når det er klaret

for politikken nede i bruxelles men man vil godt implementere eus regler

faktisk fem og tyve aktive artikler herunder også en hel del underbestemmelser

begejstret for at tage stilling til et forslag fuldstændig

faktisk er et ganske fåtal af bestemmelser som vi ikke allerede har gældende i danmark og som den socialdemokratiske ordfører også sagde nogle bestemmelser faktisk på et endnu højere niveau

et offer kan få kvittering på sin

oversat kvittering hvis man er udlænding man kan i højere grad få oversættelser og tolkning efter direktivets bestemmelser end vi har i dag

har man efter direktivet

det har vi kun i danmark hvis vedkommende har siddet varetægtsfængslet og afsonet i én sammenhængende rækkefølge så egentlig tror jeg at det er et fåtal af bestemmelser

som vi ikke allerede har her her i forvejen regeringen har opprioriteret området omkring ofre og det har justitsministeren allerede foretaget en gennemgang af så det vil jeg ikke bruge folketingets tid på

ikke i tvivl om at ofrenes retsstilling på nogle områder kan forbedres og derfor vil jeg også sige at

elementer i ofrenes

men vi bør tage dem enkeltvis og altså ikke

direktiv som her indeholdende så mange forskellige ting men

implementering af det her direktiv vil betyde en væsentlig udgift

jeg mener selvfølgelig at bestemmelserne fra direktivet skal vedtages her i folketinget

det vi har brug for men som jeg sagde før er der enkelte bestemmelser som man mener vi kan supplere for at hjælpe på ofrenes situation her i danmark ja så er vi klar til

forfærdeligt at være offer for en forbrydelse og at vi selvfølgelig skal hjælpe de mennesker

at få en ordentlig erstatning og en ordentlig mulighed for at komme videre i

jeg synes der er meget bemærkelsesværdigt ved det her beslutningsforslag hvis jeg nu må sige

jeg glæder mig i hvert fald til at ordføreren for enhedslisten

en forholdsvis fyldestgørende oversigt over hvad det er i direktivet der ikke er gældende og hvorfor det så lige præcis er alle de elementer og ikke bare

et udpluk som lige er med i bemærkningerne men det ser jeg frem til at

det er jo i hvert fald forudsætningen for at vi egentlig ved

jeg måske ikke står så klart

jeg synes også der er en enkelt sætning som jeg bliver nødt til at

humoristisk bemærkning om og det er den sidste det gælder for så vidt også for b ni og halvtreds som vi skal behandle om lidt det er i bemærkningerne efter forslagsstillernes opfattelse kan forslaget kan forslaget realiseres inden for rammerne af de nuværende bevillinger

en finanslov og der skal pengene ligesom være

jo ikke bare sige at man forestiller sig at det kan klares inden for rammerne af de nuværende bevillinger

liberal alliance synes at man skal gøre noget for ofrene men vi synes i virkeligheden at enhedslisten skulle lave de her forslag

det kan selvfølgelig være at vi kommer til at gøre det på et senere tidspunkt hvis det er

at regeringen gør det som liberal alliance har ønsket nemlig

i forlængelse af den der

og hvor folketinget derefter skal tage stilling til de enkelte direktiver sådan som vi forestiller os det hvis man siger ja

folket ikke folketinget uh det var en farlig bemærkning

det var selvfølgelig folket jeg

det havde været en del af det vi stemte om direktivet giver forurettede for kriminalitet en række minimumsrettigheder

forslagsstillerne ønsker ikke at danmark opgiver retsforbeholdet heller ikke i forhold til offerdirektivet som vi diskuterer i dag men de anerkender dog at forurettede

alternativet var som bekendt for en afskaffelse af retsforbeholdet og vi var endda meget skuffede over at netop det her direktiv ikke var en del af folkeafstemningen

meget på sinde at forbedre rettighederne for ofrene de forurettede

derfor støtter vi selvfølgelig forslagsstillernes ønske om at forurettede for forbrydelser i danmark bør nyde en beskyttelse som er mindst lige så god som den de øvrige forurettede nyder i resten af eu forslaget indeholder en forbedring af centrale rettigheder for forurettede hvis vi får gennemført direktivets bestemmelser i danmark vil det blandt andet medføre at kommunikationen til forurettede skal ske på et enkelt og letforståeligt sprog og at offeret skal have ret til at være ledsaget af en person som han eller hun selv har valgt ved enhver anmeldelse af et strafbart forhold vil der skulle udstedes en skriftlig bekræftelse på anmeldelsen der skal oversættes til et sprog som anmelderen forstår ydermere vil forurettede skulle underrettes i højere grad i tilfælde af gerningsmandens undvigelse eller løsladelse fra fængsel politiet vil også have en forpligtelse til at foretage en individuel vurdering af den forurettede med henblik på

identificere særlige beskyttelsesbehov vi mener at de her initiativer kan forbedre de forurettedes stilling i det danske retssystem og derfor stemmer alternativet for forslaget

til en tilvalgsordning jeg er ikke enig med socialdemokraterne i hvis jeg har forstået det korrekt at

har bedre beskyttelse på en lang række områder i danmark end vi vil få med offerdirektivet det kan være jeg har misforstået ordføreren jeg mener at hvis vi inkorporerer

offerdirektivet i dansk lovgivning

på en lang række områder stå meget stærkere jeg beklager hvis jeg har misforstået

socialdemokraternes ordfører men jeg mener at ofre og forurettede i danmark vil stå langt stærkere hvis vi på alle de områder hvor vi endnu ikke har opfyldt

direktiverne får det inkorporeret i dansk ret

skal være nogen forundt at foreslå direktiver

omsat til dansk lovgivning selv om man har den ene eller den

er det vil medføre jamen det fremgår sådan set meget klart af den regeringsanalyse der blev lavet

at dansk politi ved anmeldelse af et strafbart forhold skal udstede en skriftlig angivelse af de væsentlige dele

og at bekræftelsen efter anmodning skal oversættes til et sprog som anmelderen forstår det er en forpligtelse til at underrette ofre for forbrydelser

ret til at blive underrettet i dag og så videre jeg vil

ske på et enkelt og letforståeligt sprog

man har ret til en bisidder så

i det her direktiv som ville hæve standarden kan man sige

ofre i danmark og som vi i enhedslisten mener at vi bør indføre i danmark

da partierne bag aftalen om at ophæve retsforbeholdet ikke valgte at tage det med i deres

såkaldte begrænsede tilvalgsordning for mig vidnede det om at hele den øvelse slet ikke gik ud på

folketinget så et simpelt flertal fremover kunne afgive mere og mere selvbestemmelse uden at spørge befolkningen igen heldigvis blev det et nej

betyder ikke at vi har mistet muligheden for at efterligne de gode ideer der kommer

efterabe når andre finder på

meget mere fra dansk side

et mærkeligt forslag fra enhedslisten det synes jeg overhovedet ikke

illustrerer jo netop synes

vi kan efterabe når andre kommer med gode ideer men det kan vi

uden at afgive vores selvbestemmelsesret og uden at afgive suverænitet

det er så fantastisk med eu og gerne vil afgive mere selvbestemmelse og

hele retsforbeholdet afskaffet uden nogen som helst forbehold

jeg tror det var liberal alliances ordfører

ændringer i i stedet for at sige at de tager eus direktiv det kunne man selvfølgelig også

det er jo helt korrekt det ville nok også

så er pointen netop at illustrere

at man kan hvad man vil og at vi kan gå foran på rigtig rigtig mange områder vi kan blive meget bedre

vi kan gøre det ved at efterabe eu vi kan gå foran selv

der fortsat er nogen der er mystificerede i salen

enige med enhedslisten i at man godt kan gøre ting

folkeafstemningen i december den pointe er

er fint så synes jeg egentlig at man skulle prøve at lave

som eu direktivet er det kunne godt

at vi skal kopiere et eu direktiv jeg synes

simon emil ammitzbøll siger at vi skal diskutere forslagene et efter

det er positivt men lad os endelig tage dem en efter en også pointen er jo så også at det er noget

at man gør det når der kommer regler fra eu i det her tilfælde

været afskaffet hvis det havde været på et andet område

det her kørt igennem europaudvalget med et enkelt møde og håndsoprækning fra nogle ordførere som formentlig ikke kunne nå at læse reglerne før

få regeringens ord for hvad der er godt og hvad der er skidt og så videre det ville måske være rart at man fik

bliver meget voldsomt at skulle tage stilling

som politisk parti det er måske lidt usædvanligt i folketinget er måske også meget fedt at det nærmest er en processuel

men også at vi har hørt fra rigtig mange organisationer som arbejder med ofre for kriminalitet at de er rigtig kede af at det

beslutningsforslaget så er der så en anden processuel diskussion vi kan tage

kan støtte beslutningsforslaget det er ikke udtryk for at regeringen ikke anerkender at personer der er tiltalt for en forbrydelse skal have mulighed for at forstå hvad der sker i deres sag

opmærksom på at der er visse udfordringer på tolkeområdet også når det kommer til tolkning i straffesager men en gennemførelse af et eu direktiv er ikke den rigtige vej at gå det skyldes bla

at de udfordringer vi ser ikke relaterer sig til hvornår der skal tolkes eller hvad der skal oversættes

men også på det her område mener forslagsstillerne at løsningen skal findes i bruxelles og at manglende gennemførelse af direktivet er udtryk for et ønske om ringere retssikkerhed i danmark end den der gælder i de øvrige eu lande sådan ser regeringen ikke på det og sådan så partierne bag tilvalgsaftalen socialdemokraterne venstre radikale venstre socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti heller ikke på det i marts sidste år det var i forbindelse med indgåelsen af aftalen partiernes pejlemærke at tilvælge den lovgivning som enten gav konkrete fordele for borgere og virksomheder

blev vurderet at være gavnlig for danmark og at bidrage aktivt til udviklingen fremadrettet derimod ønskede aftalepartierne ikke at tilvælge retsakter

konkrete fordele også sammenholdt med udgifter og ressourcer forbundet hermed ikke var store

hvor det gav bedre mening selv at regulere eller hvor tilvalget ville være i strid med danske retsprincipper partierne bag tilvalgsaftalen fravalgte på den baggrund direktivet om retten til tolke og oversætterbistand udfaldet af folkeafstemningen og bortfaldet af tilvalgsaftalen betyder ikke at vi nu støtter en gennemførelse af eu direktivet jeg har også vanskeligt ved at genkende det billede som forslagsstillerne tegner

eller som søges udleveret i henhold til en europæisk arrestordre har allerede efter gældende dansk ret i vidt omfang ret til vederlagsfri tolkning eller oversættelse hvis de ikke taler eller forstår dansk de danske regler bygger blandt andet på praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol en gennemførelse af

indebære væsentlige fordele for danske borgere eller virksomheder derfor bliver det også her et spørgsmål om hvorvidt vi skal bruge betydelige økonomiske og personalemæssige ressourcer på at gennemføre eu

inde på blev det i forbindelse med analysen af direktivet forud for folkeafstemningen umiddelbart og med en betydelig usikkerhed vurderet at gennemførelse af

i dansk ret vil medføre merudgifter i størrelsesordenen tyve million

beløb som forslagsstillerne mener kan realiseres inden for rammerne af de nuværende bevillinger igen må jeg sige at det blandt andet under hensyn til de særlige udfordringer vi står over for i disse år efter regeringens opfattelse ikke vil være hensigtsmæssigt at bruge tyve million kroner om året af myndighedernes budgetter på at gennemføre et eu direktiv der som nævnt ikke vil indebære væsentlige fordele for danske borgere vi bør i stedet fokusere på at sikre kvaliteten af den tolkning der allerede foretages regeringen løber som sagt ikke

at der er visse udfordringer med tolkning blandt

domstole de udfordringer blev også anerkendt af den tidligere regering tilbage i to tusind og tolv blev der sat fokus på tolkeområdet i en forskningsrapport om retstolkens rolle på baggrund af rapportens konklusion blev der i to tusind og tretten nedsat et udvalg

af tolkeområdet udvalget skal komme med forslag til løsningsmodeller for at sikre landsdækkende adgang til tolkeydelser af bedre kvalitet samt en mere effektiv

udvalget skal i den forbindelse også se på udnyttelse af

af to fokusområder høj kvalitet af tolkebistand og effektiv

af tolkebistand man skal være opmærksom på at der findes et begrænset antal tolke i danmark der kan løse tolkeopgaverne i forbindelse med straffesager

det er mere hensigtsmæssigt at finde løsninger der bidrager til at løse de konstaterede problemer ved at højne kvaliteten i den eksisterende tolkning

og dermed øger brugen af tolke og oversætterbistand risikerer vi at øge de eksisterende problemer på tolkeområdet

regeringen vil afvente resultatet af arbejdet i udvalget for analyser af tolkeområdet der forventes at foreligge til sommer

man også længere end hvad der ligger i eus krav men vores primære modstand mod det her beslutningsforslag går på at det virkelig vil være utrolig omkostningsfuldt og på enkelte områder også organisatorisk meget svært at leve op til alle elementer ministeren nævnte allerede at det betyder

er estimeret fra justitsministeriets side tyve million kroner årligt som en merudgift der skal findes

politi anklagemyndighed og domstole de er ikke medregnet heri man kan jo godt forestille sig at der er sprogområder som er tæt på at være umulige at

muligt kriminelle skal sidde i danske fængsler i længere tid inden afgørelse det er ikke ønskværdigt vi skal arbejde på at sager der involverer udenlandske kriminelle afgøres hurtigere og at de hjemsendes til afsoning

forslagsstillerne nævner i bemærkningerne til beslutningsforslaget at dansk retspolitik ikke skal fastlægges i bruxelles og derfor

de heller ikke opgive retsforbeholdet omvendt mener

på højde med de øvrige eu landes jeg vil bare minde forslagsstillerne om at det altså ikke tag selv bord det er muligt at enhedslistens ordfører synes at det er

det skal være men heri er socialdemokraterne ikke enige vi synes jo netop at en sådan retstilstand som den enhedslisten

til at være til gavn for udenlandske arrestanter idet man

i forvejen ikke bryder sig om eu og hvad det nu indeholder vi mener at vi godt kan være os selv bekendt i danmark vi har et stærkt retssystem vi har stærke rettigheder også hvad angår tolkning vi skal hele tiden arbejde på at blive bedre

der netop også nedsat et udvalg som har de her to fokusområder som ministeren var inde på

men vi mener ikke at eus model er den rette til det her og derfor

skal munde ud i at vi står med nogle klare konklusioner der kan fortælle hvad der virker lige nu og eventuelt hvad der kan gøres bedre i fremtiden når konklusionerne foreligger kigger vi på dem så tager vi en diskussion og så håndterer vi det vi vil selvfølgelig følge med i at folketinget

her konklusioner hurtigst muligt som ministeren har skitseret da det jo ikke må blive en syltekrukke men indtil vi har konklusionerne

kan vi ikke gå ind for vi kan dele justitsministerens undren over at man ønsker at implementere eu regler samtidig med

de enkelte bestemmelser

det er ret til oversættelse det er tolkeudgifter det er tolkens kvalitet uddannelse af dommere og anklagere protokollering oversættelse og så videre og så videre tungest af det hele vil være at direktivet fordrer at domme og kendelser i både by og landsret bliver oversat det er et kolossalt stykke arbejde justitsministeren nævnte tallet tyve million kroner

jeg tror jeg tror det er skudt langt langt under målet

ikke dermed sagt at der ikke er problemer eller udfordringer som ministeren også sagde med tolkesituationen i domstolene derfor er der også nedsat et udvalg

at analysere tolkeområdet og det

danske retsforbehold som det var tilfældet med det andet forslag om

offerdirektivet gør forslagsstillerne opmærksom på at de ikke ønsker at danmark opgiver retsforbeholdet dog ønsker de med beslutningsforslaget her at forbedre retssikkerheden i danmark retssikkerheden er noget fundamentalt i et samfund som vores og vi skal konstant forbedre og beskytte den alternativet ønsker naturligvis ligesom forslagsstillerne at retssikkerheden i det danske justitsvæsen som minimum skal leve op til niveauet i resten af europa det var også derfor vi anbefalede en afskaffelse af retsforbeholdet at have ret til kvalificeret tolkning bør være en helt naturlig minimumsrettighed i et retssamfund og vi kan gøre det bedre i danmark flere undersøgelser og rapporter viser at tolkningen ved de danske domstole er forbundet med en række problemer i forslaget nævnes nogle af de tiltag der bør foretages for at forbedre tolkningen i danske straffesager herunder en offentligt tilgængelig liste over de tolke der anvendes af politi og domstole og en certificeringsordning for tolke

su berettigede tolkeuddannelser på de vigtigste flygtninge og indvandrersprog alternativet er enig med forslagsstillerne i at en gennemførelse af de minimumsstandarder som er beskrevet i eu direktivet om retten til tolke og oversætterbistand ikke løser alle problemer men vi mener at det er et vigtigt skridt i den rigtige retning så alternativet stemmer for forslaget

otte og halvtreds og b ni og halvtreds som vi behandler nu

af de retsakter der blev fravalgt da socialdemokraterne venstre det radikale venstre socialistisk folkeparti og konservative fastlagde afstemningstemaet for folkeafstemningen om

det danske eu retsforbehold

tolkningen ved de danske domstole er bestemt ikke

har talt om heroppe det fremgår også af

fra to tusind og femten og senest

har institut for menneskerettigheder også udgivet en

sige i folketingssalen ærlig talt sviner

vi får en offentligt tilgængelig liste over de tolke der anvendes hos politi og domstole

de mest centrale sprog

for flygtninge og indvandrere som trods alt bliver

danske politi tolkning er helt vildt vigtigt

fordi det helt basalt handler om om man forstår hvad man er tiltalt for

altså dermed om hvordan man tilrettelægger sit forsvar

dommerne forstår det som de tiltalte

betyder det at vi risikerer at uskyldige mennesker bliver dømt så det her er ikke bare en lille ting det

den tolkning de bliver mødt med i deres arbejde

en gennemførelse af de minimumsstandarder som er

derfor har jeg også meget svært ved at se hvorfor det ikke var en del af afstemningsgrundlaget tilbage i december når man læser regeringens analyse

der er dømt ikke behersker dansk tænk sig at det ikke er en rettighed i dag

man få dommen på et sprog man faktisk forstår det handler også om at myndighederne i højere grad end i dag vil være forpligtet til at stille tolkebistand til rådighed sådan

man kan kommunikere med sin forsvarer tænk sig at det ikke er en rettighed

danske retssikkerhed på det her område vi vil også gerne gå videre end det som eu gør

mener vi er det mindste vi kan gøre så har vi jo nok ærlig talt også et lille håb om at det vil glide lidt lettere ned når det kommer fra det ellers

det viser meget tydeligt at vi selv kan tage en masse gode skridt

også uden eu der er ikke nogen grund til at afgive mere demokrati eller mere selvbestemmelse eller

uden at kunne tage kompetencen tilbage igen vi kan efterabe de gode ideer der kommer fra eu vi kan efterabe de gode ideer der kommer fra resten af verden

vi arbejde for mere nærdemokrati og trække beslutningerne tættere på borgerne jeg synes det er lidt mystisk

her forslag fordi de ikke bare vil æde alt der kommer fra eu uden at vurdere de enkelte bestemmelser

en forordning europaordførerne er

er ikke mulighed for at stille alle mulige spørgsmål og have

så jeg tænker at det da bare er et rigtig godt argument for at vi får demokratiseret vores

behandling af eu forslag generelt set

vi som folkevalgte faktisk ser kritisk på den lovgivning vi vedtager og står til ansvar for indholdet

forhandlingen er åbnet den første ordfører er

og fremdriftsreformen adresserede med rette denne udfordring konkret bad vi universiteterne om at nedbringe studietiden med fire

måneder i gennemsnit målet er at den gennemsnitlige overskridelse af den normerede studietid for alle universiteterne er reduceret med ni

og tyve den målsætning har vi stået ved lige siden vi indgik den oprindelige aftale og vi er allerede godt på vej i dag er den gennemsnitlige overskridelse af studietiden to

måneder den udvikling skal universiteterne og de studerende

det har krævet hårdt arbejde det ved jeg godt og vi ser også resultatet af det allerede nu formålet med fremdriftsreformen er lige så relevant i dag som det var da vi indgik aftalen det er dog ikke ensbetydende med at reformens mekanismer står tilbage som fejlfri tværtimod har vi jo også i dag anerkendt at reformens mekanismer det har

ønske at skabe uhensigtsmæssigt bøvl og ballade eller bureaukratiske

de ansatte og universiteternes ledelser nej

det ikke men set i bakspejlet

desværre i alt for høj grad været tilfældet vi har hørt det fra både universiteterne underviserne og de studerende selv vi lytter selvfølgelig til alle parter metoden har fyldt mere end målet og i stedet for at sætte skub i processen

er det på trods af at tallene går den rigtige vej også endt med at spænde ben en del steder og det var ikke meningen det har vi erkendt og derfor har

holder vi fast i reformens formål men løsner den bureaukratiske spændetrøje som har strammet lidt for meget formålet med aftalen om justering af fremdriftsreformen er grundlæggende derfor at give universiteterne metodefrihed til at nå målet om at nedbringe studietiden med de resterende to

hundrede og fem og tyve universiteterne og de studerende mere frihed til at nå den målsætning det er klogt de ved bedst hvad der fungerer på de enkelte uddannelser hvis målet om nedsættelse af studietiden samtidig skal understøtte kvaliteten med justering af fremdriftsreformen

fjerner vi det centrale krav om tilmelding til fag og prøver på tres

ects point per studieår samtidig får institutionerne mulighed for at fastsætte løbende studieaktivitetskrav samt karaktergivende prøver og eksamener

enkelte uddannelse mulighed for at vælge de metoder der giver bedst mening på

betyder justeringen at der kan gives dispensation til studerende der er iværksættere eller formænd

af de helt håbløse tilfælde af automatisk overførsel af merit ved studieskift

tidligere har været fremme det er fremover kun faglig merit der kan overføres ved studieskift sidst men ikke mindst indfører vi mulighed for faglig supplering for ansøgere

på kandidatuddannelserne det er rigtig positivt at vilkårene for skift imellem studier fremover

ects point der rummes det er ikke rimeligt at bede studerende om at skrive et speciale på tre fire måneder som det har været tilfældet nogle steder derudover understreger aftalen

at uddannelserne skal tage højde for mulighed for praktik og uddannelsesophold så med aftalen om justering af fremdriftsreformen som l en hundrede og fem og tyve udmønter

er lige så relevant i dag som i to tusind og tretten vi gør samtidig

universiteterne får langt større metodefrihed og det synes socialdemokraterne er en klog justering lovforslaget ændrer samtidig reglerne for udbetaling af tilskud til universiteterne i forbindelse med den fastsatte dimensionering jeg synes først og fremmest det er positivt at regeringen har valgt at videreføre og fastholde den dimensioneringsmodel den tidligere regering fastlagde

hvis den fastlagte dimensionering ikke overholdes det er også fornuftigt samtidig at selv dimensioneringsmodellen skal evalueres i to tusind og sytten og det ser jeg frem til med andre ord

får vi rig lejlighed til at drøfte modellen løbende og justere den løbende når yderligere uhensigtsmæssigheder skulle vise sig så på baggrund af de her bemærkninger

af den her justering som jeg undrer mig meget over

fortsat er fuldstændig den samme så i praksis vil man se

meget af den samme pressen igennem af studerende ude på universiteterne jeg vil

forholde sig til om ikke virkeligheden for de studerende

det andet handler om at man med den her justering

hen også indfører brugerbetaling på de her suppleringskurser og det synes jeg er en meget meget uheldig

der kommer brugerbetaling på de her suppleringskurser som jo rammer

de økonomiske rammer i den bedste af alle verdener

som sparer otte milliard kroner på uddannelse og som i øvrigt har tænkt sig at fortsætte

den besparelse er jo et meget trist faktum i den forstand at vi nu bare må se på at der er færre og færre penge

går hvor fru eva flyvholm selv var til stede og i øvrigt var indkalder af

så jeg er bange for at vi kun kan se frem til endnu mere af den slags det sidste jeg

brugerbetaling socialdemokraterne er rigtig kede af det men sagen er bare at aftalen fra to tusind og tretten jo indeholdt

to tusind og seksten der ville vi vende tilbage til lige præcis

også med den her justering af fremdriftsreformen og det er socialdemokratiet med til at vi fortsat vil komme til at se rigtig mange problemer ude på universiteterne

de her problemer bliver ved med at være

stemmer til at indføre brugerbetaling på på

så de også kan bestå deres eksamener for derefter at komme videre på studiet

som en meget naturlig del af en udvikling som studerende godt føles som et pres det anerkender jeg fuldt ud jeg husker tydeligt hvordan det var at være studerende man føler et pres men jeg mener ikke at presset er

krav vi stiller også i fremdriftsreformen og det står socialdemokraterne hundrede procent bag at

sørge for i videst mulig omfang og som hovedregel at blive færdig på normeret tid der kan forekomme ting undervejs som er udefrakommende og som man slet ikke

de partier der står bag aftalen

se på om der er flere uhensigtsmæssigheder som skal skal justeres

det bedste valg men jeg tror det var et nødvendigt valg på det tidspunkt at gøre det på den måde man gjorde

den kultur som var specielt på nogle universiteter med meget lange gennemsnitlige studietider

at man som studerende ikke behøvede at tage fuldt pensum man kunne planlægge

par år ekstra på sit studie

dengang som nu at det var rigtig ærgerligt at det var herindefra vi blev nødt til at vedtage stramme og detaljerede regler om blandt andet eksamensdeltagelse men jeg må også sige at jeg

og tretten at man på universiteterne var klar til at tage ansvaret for at gennemføre de

og derfor blev de jo vedtaget herinde vi har også siden kunnet konstatere

hvad er det for nogle frihedsgrader man har brug for derude

er ingen tvivl om at den bedste måde

fremdrift på er med løsninger ude på uddannelsesstederne og derfor mener vi også

samtidig fastholder man jo den overordnede ramme

sætte en barriere på karakteren sjette

for unge studerende som som kommer fra

høje karakterer som gør det nemmere at komme ind på uddannelsen mener dansk folkeparti at det er fornuftigt

kunnet se at man faktisk får bedre gennemførelse hurtigere gennemførelse ved

sikre sig at de optagne er mere motiverede samtidig

sammenhængen mellem karakterer det er jo en ganske valid måde

jo som udgangspunkt er et vigtigt kriterie jeg ser det meget gerne suppleret med andre men samtidig

sige at jeg støtter at man på universiteterne selv har friheden til at definere hvad det er for nogle krav der er rimelige i

i forhold til universiteterne hvordan man sikrer at de unge er tilstrækkelig rustet til at kunne få de karakterer som man skal bruge for at kunne komme ind på universitetet og for at man har det tilstrækkelige faglige niveau når man skal optages på universiteterne det

arbejdet skal gøres og det er der vi kan gøre den store forskel

ved at tage fat i i børnene og de unge

den skulle fremme en studieaktiv kultur og understøtte de studerende i at gennemføre deres studier til tiden

at vi stiller krav til uddannelsesinstitutionerne og til de studerende

altså målet om at mindske studietidsforsinkelsen på de videregående uddannelser frem mod

samtidig forhåbentlig også med til at bidrage til vækst og velstand i hele landet fremdriftsreformen

og for uddannelsesinstitutionerne reformen har manglet fleksibilitet og den har manglet øje for at uddannelsesinstitutionerne

en aftale med socialdemokraterne radikale venstre socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti i november måned sidste år

fungerer optimalt en aftale om større fleksibilitet friere rammer for uddannelsesinstitutionerne og også for de studerende for mens vi fortsat mener at det er nødvendigt at nedbringe studietiden væsentligt så er vi naturligvis åbne for at se på hvordan det kan gøres bedst

til at rette op på de dele af reformen som stadig kan forbedres vi er klar til at lytte og imødekomme de involverede parter og det gør vi faktisk med det her lovforslag som vi behandler her i

at give institutionerne en større fleksibilitet til at nå målene om studiereduktioner skaber vi gode rammer og også færrest mulige barrierer for de studerende i deres uddannelsesforløb

detailregulere stiller vi nu og rammer til rådighed for uddannelsesinstitutionerne til selv at kunne udfylde rammen for i venstre tror vi på at det er dem der studerer og som arbejder på institutionerne ja

hvordan hvordan man bedst når målene til sidst vil jeg gerne sige at jeg er rigtig glad for at vi i dag førstebehandler dette lovforslag

sikker på at mange studerende og også ansatte på uddannelsesinstitutionerne

stemmer venstre selvfølgelig

studerende der dropper ud og går ned med stress og universiteterne er presset i knæ økonomisk nu vil man så justere fremdriftsreformen og det er jo rigtig fint

var fordi resultatet af justeringen overhovedet ikke er godt nok

ting for de studerende på de mellemlange uddannelser det er lærere pædagoger og fysioterapeuter som fremover vil skulle betale mange tusinde kroner for at få et suppleringskursus penge de skal af egen lomme

jeg kan simpelt hen ikke forstå hvordan sf socialdemokratiet og radikale kan lægge stemmer til den her aftale

et andet problem med den her justering er som jeg har været inde på at den økonomiske ramme stadig væk er den samme

studietidsmodellen er den samme det betyder at forligskredsen bare har skubbet ansvaret

over på universiteterne som kan få millionbøder hvis ikke de haster de studerende igennem konsekvensen kan meget let blive at universiteterne for eksempel vil smide flere studerende ud fordi det simpelt hen er billigere for dem

indeholder den her lov også muligheden for at indføre generelle karakterkrav københavns universitet har allerede varslet en spærregrænse på karakteren sjette jeg er rigtig bekymret for

det kan komme til at betyde for den sociale mobilitet i vores uddannelsessystem altså vi ved

og faktisk også unge fra landområderne og folk der for eksempel har lidt ordblindhed ofte har en lavere karakter

generelle karakterkrav og det er noget skidt

så mister en hel masse udviklingspotentiale

det her karakterkrav også betyde at små fag kommer til at lukke det er for eksempel tilfældet på københavns universitet derfor kan vi i enhedslisten ikke støtte det her forslag

regeringen og forligspartierne altså venstre socialdemokraterne radikale konservative og sf har fremstillet det som om

forbedring af fremdriftsreformen

at man ikke har benyttet chancen til helt grundlæggende

vil stadig væk blive brugt på skolerne fordi de nu har ansvaret for at presse de studerende igennem jeg synes ikke at vi skal umyndiggøre eller mistænke og regulere de her unge mennesker mere end højst nødvendigt

det kan være sygdom det kan være familieproblemer eller mere glædelige afbræk som for eksempel forskning og arbejde det

der er sket lempelser så studerende som er iværksættere eller som har et handicap kan gennemføre studiet på længere tid end normalt problemet er at universiteterne stadig væk skal regne de her studerende ind i den samlede ramme altså bliver de nødt til hvis de lader nogle gennemføre på lidt længere tid at presse de øvrige studerende yderligere

slutreplik her skal være at det er et rigtig godt initiativ at se på justeringer af fremdriftsreformen men jeg

er stadig rum for forbedring og det vil vi rigtig gerne diskutere i enhedslisten så vil jeg virkelig advare imod at indføre brugerbetaling og generelle karakterkrav det er en meget alvorlig udvikling synes jeg og den går i den helt forkerte retning i forhold til hvad jeg hvert fald ønsker mig af vores uddannelsessystem og og som jeg tror mange andre også ønsker sig nemlig at vores samfund skal prioritere og investere i uddannelse vi skal sikre at der er gode rammer for læring og udvikling og vi skal sikre at danmark er et land hvor du kan gå fra at være datter af en sosu hjælper til at blive kemiker eller sprogprofessor jeg vil bare sige det er ikke for sent at besinde sig vi kan stadig væk nå at lave nogle bedre rammer for vores studerende

aftale vi har lavet

jo nogle konkrete ting som man vil kunne mærke ude på universiteterne vi løsner det greb der er på de studerende

jo noget som man vil kunne mærke allerede sommerferien ude på samtlige danske universiteter så mener ordføreren virkelig ikke at de positive elementer der ligger i den her aftale

og se hvor meget det rent faktisk kommer til at betyde i praksis

men det andet er at jeg simpelt

skal kunne stemme for et lovforslag som indeholder brugerbetaling på helt almindelig uddannelse det går jeg virkelig ikke ind for

så brugerbetalingen er en meget væsentlig grund til at vi ikke kan stemme for det her en anden

det her generelle karakterkrav det er jo ikke mere end to dage siden

blive gjort op med det her bureaukratiske mareridt

evindelige fokus

af universiteterne er allerede at det kommer til at løsne op lige nu sidder de studerende derude og kæmper og ja aben er på mange måder flyttet videre men det kommer til at skabe forbedringer

nu og vendte tilbage og faktisk fik lavet noget

det kan jeg se at vi faktisk måske godt

et flertal for så jeg synes der er grund til at ryste posen igen

ikke er klogt jeg tror simpelt hen det kommer til at gå alt for meget ud over kvaliteten af den uddannelse vores unge mennesker får og jeg tror det kommer til at bide sig selv i halen også for os som samfund i øvrigt tror jeg sådan set at de fleste studerende

blive færdige men at de jo ligesom alle andre mennesker nogle gange oplever at der kommer lidt bump på vejen det kan være familieproblemer eller andet og så har man brug for en lidt længere

til så jeg synes det er fornuftigt at give mere fleksibilitet i uddannelsen vi kan sagtens diskutere om der skal være en øvre grænse det er ikke evighedsstudenter jeg efterlyser men jeg tror at ting som ordentlig studievejledning og den slags tiltag er meget bedre redskaber til at få de studerende godt og hurtigt igennem studietiden

er styret af alliancen mellem socialdemokraterne og venstre og det er hvad enten det gælder folkeskolen

gymnasiet eller som vi snakker om i dag de videregående uddannelser det skal man have med når man tænker over fremdriftsreformen den er et forsøg på at bøde på nogle problemer som uddannelsesalliancen som jeg vil kalde den har skabt ved at konstruere et planøkonomisk masseuniversitet det første forsøg på at bøde på problemerne gjorde man i to tusind og tretten hvor socialdemokraterne sf radikale venstre og konservative indgik en aftale om en såkaldt fremdriftsreform

at den havde skavanker universiteterne havde bøvl med at administrere reformen og det var et meget stort bøvl medierne kunne fortælle om studerende der var så uheldige at blive tvangsmeriteret det er jo et frygteligt ord og indholdet er også meget frygteligt det vil sige tvunget til at kombinere

man havde optjent uanset hvor absurd kombinationen så end var

man kan altså sige at den oprindelige fremdriftsreform

var til tre på den

den helt uacceptable præstation spørgsmålet er så hvad med den ny det den gør hvis man skal koge det ned

at den fastholder målene men overlader det til de enkelte institutioner at nå frem til dem og det er naturligvis et fremskridt men er vi oppe på nul nul det vil sige en utilstrækkelig præstation der ikke opfylder målene eller er vi helt oppe på nul to som er den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål der må jeg sige det er et godt spørgsmål

det er jo positivt at lovforslaget er mindre bureaukratisk og mindre absurd for at sige det ligeud end den gamle fremdriftsreform men det er også negativt at man skal bruge tid og kræfter på

at afbøde virkningerne af en konstruktion der i det hele taget er dårlig nemlig det planøkonomiske masseuniversitet som både socialdemokraterne og venstre har ønsket sig og har lavet aftaler om problemerne kunne have været løst meget mere elegant

om vi kunne fjerne det sjette år på su og så i øvrigt gøre suen afhængig af at man består sine eksamener det er ikke et forslag som vi har bragt frem men det har været nævnt offentligt og som en ren intellektuel øvelse kunne man jo i det mindste have taget hul på diskussionen så vi er altså uafklaret skal vi hjælpe uddannelsesalliancen med at rage sine egne kastanjer ud af ilden eller skal vi overlade det til uddannelsesalliancen selv vi ser frem til den videre behandling af l en hundrede og fem og tyve men vi siger altså allerede nu til folketinget at sådan som sagerne står kan det her meget nemt ende med at vi hverken kan stemme for eller imod

af faktisk ville vi gerne afskaffe fremdriftsreformen fuldstændig når vi helst ville det

skyldes det især den omdiskuterede studietidsmodel der betyder at universiteterne er nødt til at presse de studerende så hurtigt og billigt igennem uddannelsessystemet som de

det skal de nemlig for ellers straffes de økonomisk

jo stadig væk sådan at universiteterne skal reducere den gennemsnitlige studietid

uagtet de justeringer vi taler om i dag og her tæller alle studerende altså med i regnskabet både dem der efter i dag får dispensation dem der driver en virksomhed

og dem der af andre årsager har brug for lidt længere studietid problemet med studietidsmodellen er at den skaber en situation hvor kvantitet og hastighed prioriteres over kvalitet og individuel læring det ændrer de justeringer man indfører ikke på for som den tidligere minister sagde da han og forligspartierne indgik den nye aftale målet er der ikke ændret på danske studerendes overskridelse af studietiden

skal veje tungere end hensynet til at skabe den gode uddannelse

altid bør handle om at få de studerende igennem bedst muligt og ikke hurtigst

første er det positivt at universiteterne nu selv får ansvaret for at implementere reformen i praksis i alternativet ønsker vi jo generelt mere tillid og mindre kontrol og derfor synes vi også det er bedre at det bliver op til

og ikke til politikerne på christiansborg at detailstyre hvordan opgaverne løses bedst for det andet kan alternativet kun bakke op om

afskaffer det centrale tilmeldingskrav og kravet om at de studerende skal have tres

en dum belastning for de studerende som ønsker at starte en iværksættervirksomhed eller tage et studiejob

måtte de to prisvindende ingeniørstuderende fra dtu i

to tusind og femten droppe ud af studiet fordi fremdriftsreformen tvang dem til at vælge mellem deres iværksættervirksomhed eller deres uddannelse

det godt hvis man kan skabe lidt mere fleksibilitet i systemet så de studerende får lidt mere frihed til selv at tilrettelægge deres uddannelsesforløb om end denne frihed stadig begrænses af andre dele af reformen én ting ærgrer vi os

tilmelding det betyder nemlig at det er meget uvist hvor meget mere frihed der reelt bliver

handler det først og fremmest om at der godt kan komme noget brugbart ud af små skridt hvis bare de fører i den rigtige retning og det gør de trods alt når man afskaffer tilmeldingskravet og giver universiteterne mere ansvar for at implementere reformen jeg noterer mig også at fru mette reissmann siger at der fortsat kan ske justeringer det siger man jo tit men når det siges af en der faktisk står

troværdighed så vi glæder os til det videre arbejde for der er stadig væk en del der skal fikses

er jeg helt overbevist om at ordføreren også i sit virke som erhvervsdrivende er interesseret i

blandt andet drejer sig om men det koster jo penge

det er jo en skattefinansieret uddannelse man har og det betyder

er med til at finansiere de videregående uddannelser

om at de skal fuldføre på normeret

men altså også i forhold til det her med

aktiviteter du kan lave undervejs i din uddannelse og at fleksibiliteten her stadig

om om ikke vi skulle slå os sammen og lægge lidt mere pres på

altså når man nu også argumenterer med at at det er godt at universiteterne får

større frihedsgrader til selv at bestemme burde det så ikke være noget

udmøntning af den aftale som vi indgik i november måned med regeringen socialdemokratiet

at sige at radikale venstre støtter forslaget og det gør vi fordi vi mener at det giver god mening at droppe nogle af de krav man har stillet til uddannelsesinstitutionerne fra centralt hold i stedet vil vi i højere grad lade det være op til uddannelsesinstitutionerne selv at fastlægge nogle interne regler for hvordan de studerende eksempelvis tilmelder og framelder sig undervisning og eksamener så de når de tres

etcs point på et år for vi er helt med på at fremdriftsreformen

måske i visse tilfælde er blevet udformet lige lovlig rigidt i den forbindelse glæder glæder det os at nærværende forslag eksempelvis indeholder

for at universiteterne kan afvige fra reglerne om studieaktivitet og give dispensation til de studerende som er formænd i frivillige foreninger der henhører under duf eller som er iværksættere forslaget indeholder endvidere mulighed for fagligt relevant merit ved studieskift samt bedre muligheder for faglig supplering for ansøgere til kandidatuddannelser på den baggrund mener vi i radikale venstre at lovforslag en hundrede og fem og tyve sikrer de nødvendige justeringer i forhold til fremdriftsreformen så institutionerne gives større fleksibilitet og friere rammer til at imødegå

de konkrete udfordringer som den enkelte institution oplever samtidig får institutionerne

større frihed til at sikre en aktiv og indbydende studiekultur samt at nå de fastsatte mål om at reducere de studerendes

vi mener dermed at dette forslag på fornuftig vis balancerer forholdet mellem på den ene side at sikre friere rammer til uddannelsesinstitutionerne i forhold til implementering af fremdriftsreformen og på den anden side fastholder ambitionen om at få de studerende lidt hurtigere igennem uddannelsessystemet så radikale venstre støtter

man som politiker skal være for fin til at sige at det var det

noget der ikke fungerede og jeg synes helt åbent og ærligt at den måde reformen har haft sin start på har vist at

tilmeldingsregler fremdriftsreformen har indtil nu skabt et bureaukratisk mareridt

og også for underviserne og for rektorerne den har betydet at mange af de studerende har set sig nødsaget til at spekulere i

blanke eksamener droppe eksamener og vente med dem den har mindsket mange unges lyst til at tage et studiejob

mindsket mange unges lyst til at tage en praktikperiode den har altså haft mange utilsigtede konsekvenser og derfor synes jeg

at vi gør op med nogle af tingene nu vi gør op med de centralt besluttede tilmeldingskrav og giver universiteterne mulighed for selv at fastlægge de krav som de synes er rigtige og det kan de gøre sammen med de studerende forleden dag var jeg på besøg på aarhus universitet der havde de gang i en stor studienævnskonference hvor man både havde inddraget de studerende og underviserne

sammen og diskuterede at når man nu skal have fremdrift og

har en idé om at unge skal hurtigere igennem deres studie hvordan kan vi så gøre det uden at det

til at fungere godt selv om det også var hårdt der er nogle universiteter som jeg hører slet ikke vil beholde de centrale tilmeldingskrav eller de tilmeldingskrav fortsat

nogle universiteter der går en anden vej under alle omstændigheder er jeg glad for at man nu har givet dem mulighed for selv at vælge hvilken vej

det har været en hjertesag for sf og for mig

først og fremmest at ministeren faktisk kom med et udspil

op med de her centrale tilmeldingskrav det synes vi

en god erkendelse men vi var også rigtig glade for at vi fik forhandlet igennem at man ikke lavede et studieaktivitetskrav på tres

det var jo det der lå i det første udspil fra ministeriet

en sf sag fra dag et at få forhandlet

hvorfor er det vigtigt det er det jo fordi livet

det er studielivet også der kan ske ting man ikke har planlagt når man studerer man kan blive syg man kan miste nogen man holder af man kan komme ud for et uheld man kan opleve at et fag er svært og være nødt til at tage det om

derfor var det også afgørende at vi fik sendt et signal om at ja selv om vi har forventninger om at man studerer og prøver at komme igennem på normeret tid så kan der altså ske ting for en i ens liv der gør at

der kommer forsinkelser og det er okay det skal ikke være muligt at stille krav om at de studerende skal bestå

point hvert år for så at smide dem ud hvis det ikke er tilfældet at de kan det med de her justeringer af fremdriftsreformen

med reformen jeg synes faktisk stadig at man på mange måder sender aben videre ud til universiteterne men man får løsnet de centrale krav og det synes jeg er rigtig rigtig vigtigt det tror jeg også

bureaukrati man har set rundtomkring

skabe en dialog mellem rektorer og studerende vil være rigtig godt

måneders forsinkelse i gennemsnit blandt de studerende

i sf mener vi ikke vi er i mål med justeringerne økonomien er i vores øjne stadig for stram vi er imod brugerbetaling hvilket vi også fik skrevet ind med både radikale og socialdemokraterne i aftaleteksten

have fundet selv da jeg var byrådspolitiker

veje altså forskellige politiske prioriteter og jeg må bare sige

så langt bedre end det man får ud af at stemme nej i dag så jeg er rigtig glad for

at indgå en aftale der betyder brugerbetaling på uddannelse

se på om man måske kunne ændre på

handicap forbund der i deres høringssvar har peget på at de er bekymrede for

meget svært at få de her dispensationer

lovbehandlingen får forhindret universiteterne i at lave de der meget rigide karakterkrav problemet ved det er jo at det allerede

et mindre karakterkrav eller slet ikke have et karakterkrav

hvor der lige pludselig både var karakterkrav på kvote en og kvote

jeg vil meget gerne diskutere hvordan vi kan komme karakterkravene til livs

det her kommer vi til at følge tæt i samarbejde med de studerende og dem der arbejder derude og så

at det er institutionerne selv som kan fastsætte

ordføreren sige at det var vigtigt men hvorfor havnede man så på de fem og fyrre ects i

skal gives frihed lokalt til at

selv kan indrette sig så burde man jo sige at det skulle være op til de tres

man ikke satte et studieaktivitetskrav på tres

som politiker er klar til at give frihed under ansvar det vil sige at der også er noget frihed jeg ikke er klar til at give og det er for til universiteternes mulighed for at kræve at man skal

om året og ved ordføreren hvorfor

man har sat dem så stramt økonomisk at der er nogle universiteter som måske ikke synes at det her vil være verdens bedste idé men som

okay det er en måde vi kan få studerende hurtigere igennem på og forbedre vores økonomi få så der er det rigtigt der ændrede jeg lige deres frihed

det er dem der står på mål

det er ude på den enkelte institution man selv kan vælge det

udspil jo var tredive point men nu er sf

et indflydelsesparti der går ind og forhandler og får det bedste ud af forhandlingerne og så landede

hvor stramt det har været det vigtige for os er at målet om hurtigere færdiggørelse sådan set består og derfor skal universiteterne stadig væk leve op til målet om at de studerende skal fire måneder hurtigere igennem studierne det er faktisk ikke et urimeligt mål en central del af den reviderede reform er så også et opgør med kravet om tilmelding til fag på tres

op til institutionerne selv at fastsætte om de vil have sådan et krav og dermed også om de vil bruge det som et redskab til at få de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet det synes vi er meget positivt det er også positivt at uddannelsesinstitutionerne kan fastsætte løbende studieaktivitetskrav og der finder vi jo

ects point lidt besynderlig

kan man lige så godt give reel frihed og hvis der er uddannelsesinstitutioner som finder det vigtigt at have et fuldt studieaktivitetskrav på tres

havde det også været meget fint for os det er også meget meget positivt at uddannelsesstederne nu kan fravige reglerne for studerende der er iværksættere for der er ingen tvivl om at de rigide regler har forhindret nogle iværksættere i at forfølge deres drøm og forretningseventyr fordi det har været vigtigt for dem at få den der uddannelse nu kan de forfølge deres drømme uden at smide hele uddannelsen på gulvet

også lige før lukketid at overgangsordningen for faglig supplering udløber

betydet at det kun ville være muligt med faglig supplering efter optagelse på en kandidatuddannelse og kun med femten

med det her lovforslag vil uddannelsesinstitutionerne altså kunne anvende betinget optagelse og suppleringsmulighederne udvides til tredive

vi vil dog gerne understrege at det er vigtigt at der ikke skabes et incitament til en utilsigtet stigning i suppleringen

altså givet en del af friheden tilbage til uddannelsesinstitutionerne

stærkt tilfredse med generelt har der under hele forhandlingsforløbet været et ønske i forligskredsen om at lytte til interessenterne for at sikre at vi får lavet nogle justeringer som kan bruges af uddannelsesstederne

for et godt samarbejde partierne imellem og for den gode konstruktive ånd

efter justeringen har mulighed for at holde orlov og

at lægestuderende gør og som der er en kæmpestor samfundsmæssig gevinst ved

kigge på om man kunne øge mulighederne for at de her lægestuderende har mulighed for at holde

artikler som publiceres efterfølgende så jeg har sagt at

tilsagn om at det går enten i den ene eller anden retning

var det med en ønske om at gøre det mere fleksibelt og komme nogle af de barrierer til livs som vi kunne se at den tidligere fremdriftsreform

se

finder sted altså at der bliver meget mere supplering end man har i dag

studie og hvis det betyder at man bliver nødt til at tage nogle fag som koster penge fordi man kan se at det lige præcis er drømmestudiet

jo vil træde i kraft her til efteråret det var derfor vi lavede den for

vi følger udviklingen og vi har sagt at det ikke er hensigtsmæssigt at man

selve aftalepartierne så tak for det lad mig fortsætte rosen

på vegne af regeringen vil jeg også gerne kvittere for de forhandlinger der førte frem til aftalen den tyvende november to tusind og femten om justering af fremdriftsreformen jeg har forstået at det var en god og konstruktiv proces

jeg også rigtig glad for den opbakning som er kommet

formålet med fremdriftsreformen fra to tusind og tretten var

flere gange at fremme en aktiv studiekultur og samtidig stille øgede krav både de studerende og institutionerne om hurtigere fremdrift på studierne der har imidlertid vist sig nogle uhensigtsmæssige konsekvenser af nogle af elementerne i fremdriftsreformen derfor tog min forgænger initiativ til at igangsætte et forhandlingsforløb

med de foreslåede justeringer får institutionerne mere frihed og mere fleksible rammer til at tilrettelægge uddannelserne efter de konkrete udfordringer og behov institutionerne får samtidig større fleksibilitet til at nå målene om studietidsreduktion

med forslaget ophæves det centrale krav om tilmelding til fag og prøver på tres

studieår for universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet disse institutioner skal herefter selv fastsætte interne regler om tilmelding til fag og prøver inden for en centralt fastsat ramme institutionerne får mulighed for at fastsætte løbende studieaktivitetskrav samt løbende karaktergivende prøver og fremlæggelser endvidere får institutionerne mulighed for at give dispensation til studerende der er iværksættere eller formand i frivillige ungdomsorganisationer og vi giver bedre mulighed for faglig supplering for ansøgere til kandidatuddannelser de universiteter som også udbyder professionsbacheloruddannelser som for eksempel diplomingeniøruddannelser kan følge de samme regler

studiefremdrift som som skal gælde til universiteternes

er enighed blandt aftalepartierne om at fastholde målet

økonomien bag fremdriftsreformen omfanget af studietidsforsinkelserne på de videregående uddannelser skal mindskes derfor fastholder vi det overordnede mål om at universiteterne skal reducere reducere studietidsoverskridelsen med fire

måneder ud over normeret tid

når reformen er fuldt indfaset i forhold til niveauet for to tusind og elleve med de reduktioner der allerede er sket indebærer det at målet frem mod

og tyve er en yderligere reduktion på to måneder med de foreslåede justeringer giver vi flere værktøjer til at fremme studieaktiviteten på de videregående uddannelsesinstitutioner

studerende herudover foreslås det at karakterkrav på bacheloruddannelse kan anvendes for en afgrænset del af ansøgerne endelig foreslås det at gøre det muligt at reducere udbetaling af tilskud til universiteterne hvis der sker overskridelse af dimensioneringen af uddannelserne

at kunne komme til at læse videre på universitetet hvad er det for

for fremdriftsreformen simpelt hen ikke længere holder og man ikke opnår den besparelse som regeringen og forligspartierne har forudsat

er hele pointen jo sådan set at reducere behovet for supplering fordi supplering alt andet lige jo

er studietidsforlængende så det er jo et særskilt mål med hele reformen at vi

undgår og mindsker brugen af supplering for så vidt angår den konkrete brugerbetaling

institutionerne men aftalen som partierne har indgået betyder at der er en delvis statslig finansiering og så kommer der en brugerbetaling deltagerbetaling det hænger sammen med

jo ikke meningen at man skal falde fra studierne det er ikke det der er pointen med fremdriftsreformen pointen med fremdriftsreformen er at man skal gennemføre sit studie allerhelst inden for normeret tid men med mulighed for visse overskridelser så det er ikke meningen at de

det her vil komme til at give et øget frafald

bare mellem en tre procent af de studerende falder fra det er jo på nogle uddannelsessteder meget få studerende så vil det altså fuldstændig underminere det økonomiske grundlag

presset folk uden at opnå den økonomiske effekt af det

være med til at genåbne diskussionen om den økonomiske ramme for fremdriftsreformen

spørgsmål under behandlingen

debatten og som det fremgår af både aftalen og også lovforslaget jeg har lyst til lige at knytte en bemærkning

selvfølgelig have gjort i min besvarelse til diskussionen omkring

karakterkrav som jeg jeg forstår at fru eva flyvholm også er meget optaget af jeg vil imidlertid sige at jeg

at fru eva flyvholm på den måde som jeg har lyttet mig til her undervejs i debatten fordrejer det der rent faktisk er lagt op til med lovforslaget her for det der er lagt op til er nøjagtigt som jeg tror

herre jacob mark nævnte

universiteterne en fleksibilitet som de ikke har

skal det gælde både for kvote to og kvote en ansøgninger

københavns universitet har meldt ud lovforslaget her giver mulighed for at universiteterne kan beslutte sig for at bruge et karakterkrav for visse afgrænsede ansøgergrupper altså typisk enten kvote to eller kvote

så når fru eva flyvholm på den måde som jeg har lyttet mig til her frygter

være et generelt karakterkrav for alle

for eksempel københavns universitet har annonceret så er sagen faktisk den

lovforslaget her giver mulighed for større fleksibilitet og dermed

fjernede man cirka fem og halvfjerds million kroner fra uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne

side mod den her prioritering og det ser nu ud til at venstre har fået bondeanger i hvert fald

dengang var det meget vigtigt for venstre at hjælpe netop den her gruppe af studerende men man kan sige

falmet noget siden da havde man så ført pengene tilbage til ungdomsuddannelserne kunne vi nok have snakket om det men i stedet

indgår beløbet jo nu i finanslovspakken og i de skattelettelser som er kommet til folk der køber dyre biler og folk der arver

det sker jo på bekostning af en stor gruppe af studerende det drejer sig blandt andet om folk der gerne vil videreuddanne sig folk

rejser på tværs af landet i den forbindelse det er jo sådan

ét sted i landet og det lovforslag vi sidder med her bliver altså så en udgift for alle de mennesker som har ambitioner om at dygtiggøre sig senere i livet hvis man er jordemoder i

man kun få sin videreuddannelse i odense og hvis man er maskinarbejder i vestjylland der gerne vil videreuddanne sig på

det er altså nogle af de mennesker der bliver ramt af det her lovforslag en af hovedårsagerne som venstre i to tusind og ti anførte for at indføre højere dækning til de

give flere penge til studerende der rejser over længere afstande var at man ville gøre noget for det som venstre kaldte for udkantsdanmark men nu kan vi jo så konstatere at man vil fjerne den ordning igen fra en række af de kommuner der ligger langt fra de store byer det drejer sig om blandt andet kalundborg kommune assens lemvig varde ringkøbing skjern og flere andre med dem som studerende med bopæl i de landkommuner kan man altså regne med fremover at skulle se

betale en meget stor ekstraregning hvis man gerne vil videreuddanne sig i en større by så den omsorg venstre havde for landdistrikterne

ønsker vi at så mange som muligt har mulighed for at

sig senere i livet det her lovforslag

går i den stik modsatte retning det undergraver desværre den mulighed men det er jo sådan det går når man gerne vil finde penge til

at der med de ændringer der blev lavet tilbage i

været en meget stor stigning i udnyttelsen

de store hovedbyer i danmark det betyder at man rejser på tværs af landet for at tage sin uddannelse hvor hensigten med de her ordninger i vores øjne i høj grad var at sikre at man kunne komme ude fra

sige landdistrikterne og ind

det har flere ulemper det har blandt

en bolig dér samtidig med at man har langt til sit studie og skal have

gennemførelsen og kvaliteten af den uddannelse man får taget om man bor tæt på eller langt væk fra uddannelsesstedet

det er acceptabelt at man går ind og skærer i de her tilskud

man skærer hele tilskuddet væk men man gør det mindre og det er korrekt at man får en lidt større

der er så en ting vi godt vil have kigget lidt på i

der jo ikke en fast definition af hvad der er udkant

cirka firs procent af de omkostninger

så vi kan se på

nogle af de her kommuner skal ændres eller byttes ud så vi er sikre på at det her ikke rammer uhensigtsmæssigt meningen er ikke at ramme dem der kommer fra udkantsdanmark og gerne vil

hvis man bor i de store uddannelsesbyer

gerne tage en uddannelse for at blive endnu dygtigere det er noget vi alle

se at det er et problem at man på den måde bliver

hvis man for eksempel som jordemoder skal tage sin videreuddannelse som kun findes i

er en del af et job man har og man skal have en videreuddannelse

ikke helt sikker på at jeg forstår hvad det er spørgeren spørger til men jeg synes altså ikke at det er urimeligt at sige at man hvis man skal tage rundt i landet og tage en videreuddannelse så også selv har en

folkeparti

en ordning som har vist sig både at virke meget anderledes end hensigten var og også at blive langt dyrere end først antaget samlet set har udgifterne været en hundrede og tres million kroner højere end forventet i perioden fra to tusind og elleve til to tusind og fjorten i to tusind og ti blev den nuværende befordringsrabatordning indført for ikke at straffe de unge mennesker som bor langt fra de mange uddannelsestilbud unge fra landdistrikterne skulle selvfølgelig ikke rammes hårdere på pengepungen end deres jævnaldrende fra byerne når de skulle rejse til og fra studiet men desværre

bliver brugt på en lidt utilsigtet måde som vi nu vælger at gøre noget ved rigtig mange studerende rejser i dag meget lange strækninger fordi

de ikke ønsker at bo i deres studieby og intet mindre end syvogtyvetusinde og femhundrede af de

som bruger rabatten på befordring bor i en af de fire største byer

i stor stil at bo i københavn

forarget når jeg hører at der er studerende

har har beklaget sig

slå sig ned i for eksempel byer som odense fordi der ikke er de samme muligheder for shopping og cafeer

at der kan være andre negative konsekvenser som vi nu forsøger at rette op på

er væsentlig højere for studerende som bor langt fra deres uddannelsessted

med vedtagelsen af l en hundrede og seks og tyve kommer til at modvirke nogle af de her tendenser derudover glæder det mig meget at vi med lovforslaget fortsat prioriterer unge mennesker fra landdistrikterne så de ikke bliver ramt på pengepungen når de skal studere fire og tyve kommuner i landdistrikterne er nemlig ikke omfattet af de nye ændringer og det samme gør sig gældende for elever

ungdomsuddannelserne med dette lovforslag

på finansloven for to tusind og seksten

månedskort så den fungerer efter den oprindelige hensigt med disse ord kan jeg meddele at venstre

på syddansk universitet i odense

at sundhedsvæsenet skulle tilføres flere midler og vi er også bekendt med at blandt andet

kræver flere penge jeg kan ikke her i dag sige helt nøjagtigt hvad de her penge kommer til at gå til

det her

til landdistriktskommunerne formentlig også var ud fra en eller anden betragtning om at der var nogle bestemte kriterier der gjorde sig gældende og derfor

lidt tilbage i tiden til dengang den her

havde ordførerens partifælle den daværende ordfører følgende begrundelse og jeg citerer med udgangspunkt i et danmark i bedre balance er der netop taget højde for at skabe bedre vilkår i udkantsområderne og for de studerende som er bosat i udkantsdanmark det sker blandt

fra venstres side for at lave den her lovgivning så skal vi forstå det sådan

altså at man vil skabe værre vilkår eller ringere vilkår i udkantsområderne og i det som venstre kalder

er mangelfuld i det omfang at du har så vel lemvig

kalundborg og mange andre kommuner som ikke er omfattet af det her og

titusind studerende vil blive ramt af det her og hvis man skal betale eksempelvis

er det jo rigtig rigtig mange penge når man er

der i forvejen ikke har så mange penge til at få hverdagen til at hænge sammen at klare sig igennem studiet

til at være dagens tema at tage penge fra folk der i forvejen er presset man kan nærmest sige at venstre er sådan eksponent for en slags omvendt robin hood model hvor der bliver taget fra de fattige og givet til de rige og det synes jeg er meget meget bekymrende jeg vil sige at

at det burde gøre indtryk når universiteterne kritiserer

at de studerende kan skifte mere flydende mellem

uddannelsesinstitutionerne det kan for eksempel være det her med at man faktisk godt kan tage noget af sit studie i københavn og noget af sit studie i odense og i øvrigt også at man har mulighed for

i københavn og tage en uddannelse på syddansk universitet hvis den nu er rigtig god og man i forvejen har sit arbejde og sin kæreste og sine børn boende i københavn kan det jo altså være meget meget vanskeligt bare at rive det hele op med rode og flytte hvorfor så ikke udnytte netop det at der faktisk er en god mulighed for

flere gange før at regeringen forsøger at få det her til at lyde som om det kun handler om studerende der pendler mellem københavn og

og odense det gælder altså også

jeg har gået i gymnasiet og selv om det er et ganske udmærket dejligt sted

nu er det faktisk sådan at der endelig er kommet et hurtigere tog så man kan komme

det ville være realistisk at man kunne blive boende i kalundborg hvorfor så tage pengene fra folk sådan at det faktisk betyder at flere studerende vil blive presset til at flytte ind til københavn det synes jeg simpelt hen ikke giver nogen mening så i enhedslisten kan vi bestemt ikke støtte at det skal blive dyrere og sværere for de unge

komme med tog til deres uddannelsessted og derfor støtter vi

tilsløre hvordan det hænger sammen mellem produktionsomkostninger og

hvis der er noget her i verden som kan ødelægge det gode humør så er det når man skal sætte tæring efter næring derfor har man fra folketingets side arbejdet på at udsætte det tidspunkt hvor unge mennesker finder ud af at det er dyrere at producere en rejse fra københavn til aalborg end det er at producere en rejse fra københavn til valby nu lægger regeringen så op til at den

type af sammenhænge ikke er mere brutale end at man godt kan afsløre dem for unge mennesker i tyverne og på baggrund af de oplagte voksenpædagogiske pointer i l en seks og tyve og de langsigtede positive konsekvenser loven vil have for efterslægtens moral så støtter vi i liberal alliance naturligvis

at øge arbejdsudbuddet samtidig er der også bred enighed

om at uddannelse er et virkelig vigtigt fokuspunkt for at sikre en positiv dansk udvikling fremover men forslaget her begrænser det vi kan kalde uddannelsesudbuddet altså antallet af studerende der har mulighed for at tage uddannelser eller dele af uddannelser der passer specifikt ind i deres uddannelsesforløb uafhængigt af geografi det virker kontraproduktivt for visionen om et stærkt uddannelsesdanmark at begrænse de studerendes mobilitet alternativet ser ikke de øgede udgifter til befordringsrabat for studerende på videregående uddannelser som en udgift men som en investering i den fremtidige arbejdsstyrke vi uddanner dem til at tage del i og af hvem vi også forventer at de skal have stor mobilitet og fleksibilitet i forhold til arbejdssted alternativet støtter ikke

netop blev indført fordi vi fra politisk side ønskede at det skulle være mere attraktivt for unge at bruge de offentlige transportmidler når de skulle til og fra deres respektive uddannelsesinstitutioner radikale venstre stemte derfor sammen med enhedslisten sf og socialdemokratiet i to tusind og tolv for at vi prioriterede penge til netop at investere i den offentlige transport samt at nedsætte taksterne i den forbindelse indførte vi ungdomskortordningen der har givet fri offentlig transport til ungdomskortejeren i hele det takstområde som vedkommende bor i ligeledes har ungdomskortejeren fået nedsatte priser på rejser i andre dele af landet dette har gavnet rigtig mange unge samt studerende ved de videregående uddannelser og uddannelsessøgende på ungdomsuddannelserne og det synes vi radikale sådan set er rigtig godt en stærk prioritering

at vi fra samfundets side både støtter vores studerende i deres daglige kamp for at få økonomien til at hænge sammen samtidig med at vi støtter og prioriterer vores kollektive trafik således kan radikale venstre ikke støtte nærværende lovforslag om at begrænse udgifterne til

metroxpress i dag

set også på tide at pressen fik mere fokus på det for

kom allerede under finanslovsforhandlingerne lige pludselig

i hvert fald fremsat som lovforslag

har jo konsekvenser for over titusind studerende

ind i nogle boliger som i øvrigt ikke er ledige på grund af mange andre omstændigheder lige nu

næstved med flere hundrede kroner og det samme gælder til kalundborg assens slagelse

der er der er tre primære grunde til at vi synes det her

den første er noget der ikke har været snakket meget

ekstraudgifter for mellem halvtreds million og hundrede million kroner altså når man lige pludselig påfører dsb udgifter i den størrelsesorden

godt hvem det rammer så rammer det jo dem der bruger dsb altså os alle sammen så det vi kan se frem til på baggrund af

også dyrere billetter for mange andre mennesker den næste grund til at vi stemmer imod er hensynet til yderområderne i danmark jeg synes det virker fuldstændig vanvittigt at man bruger rigtig mange millioner og også milliarder på at udflytte statslige arbejdspladser

vil betale for at de studerende studerer i næstved altså får transportrabat til næstved det betyder så

med al respekt for de statslige arbejdspladser og jeg synes faktisk det er fint at kigge på om man kan udflytte statslige arbejdspladser

altså mere liv ude i yderområderne hvis man ligesom prioriterer uddannelserne

uddannelsesliv derude så jeg er rigtig glad for at høre at dansk folkeparti vil være med til at kigge på hvordan vi ligesom kan holde hånden under byer som næstved kalundborg assens

kalundborg vil det være en katastrofe

grund til at vi stemmer imod og det er den sociale mobilitet som det her forslag også vil ramme og det er jo ikke bare noget

uddannelsesinstitutionen det er cbs selv uddannelsesinstitutionen som skriver at det her vil være en barriere for studerendes mobilitet og at det vil øge frafaldet samt skade den sunde konkurrence mellem uddannelsesinstitutionerne så det her vil jo betyde at nogle af de studerende som vi måske gerne til at tage en uddannelse dropper ud og falder fra og det vil jeg så bare sige

rigtig mange penge en af grundene til apropos fremdriftsreformen at man vil have flere unge hurtigere igennem er jo

vi kan få et øget arbejdsudbud hurtigt så vil det blive rigtig dyrt hvis folk lige

uddannelse fordi vi skærer deres transportrabat væk og er der så overhovedet nogen besparelse jeg synes faktisk det her virker som et lidt uigennemtænkt

der både går ud over de studerende og yderkantsområderne og dsb og jeg har sådan set ikke nogen intentioner om at ramme nogen af dem tværtimod så vi stemmer nej

konkret foreslås der i

der alene gives halvtreds procent rabat på månedskort som koster mere end to tusind og en og halvfjerds kroner om måneden og det giver god mening at målrette rabatordningen sådan at rabatten på de dyreste abonnementskort nedsættes

ikke bekymret for om det vil mindske mobiliteten

rejse på tværs af landet for det må også være sådan at man har et personligt ansvar som studerende jeg husker da jeg selv læste statskundskab i odense og på kandidatuddannelsen fik praktikplads i københavn praktikken var ulønnet og jeg betalte selv for mit månedskort dengang i de gode gamle

var rabatordningerne altså ikke lige så gode som de er i dag

det ikke betød at studerende fravalgte de andre storbyer som praktiksteder det var bare den studerende selv og altså ikke staten der betalte og det princip synes jeg egentlig er fint

har taget højde for at der jo findes mennesker som efter de er uddannet midt i livet måske gerne vil tage

et eller to steder i landet

at det er rimeligt at de mennesker skal pålægges den her ekstraudgift når de jo

skal man have adgang til uddannelse men jeg tror

må sige at nogle af de ordninger her er blevet brugt

en praktikplads det ene sted frem for et andet sted men man har altså også set i nogle undersøgelser at

studerende ikke flytter til studiebyen men vælger at pendle langt til studiebyen

vil se et øget frafald som følge af at

man ændrer den her rabatordning jeg tror at man vil se at der måske er flere studerende som flytter til byen

når herre kaare dybvad nævner den her

som bliver ramt af det her lovforslag

siger at der kan vi ikke længere i samme grad

for at læse i næstved hvis man bor et andet sted

jacob mark

unge der går på en videregående uddannelse ordningen betyder at de unge maksimalt kommer til at betale seks hundrede og femten kroner for et månedskort der dækker strækningen mellem deres bopæl og deres uddannelsessted uanset hvor langt de pendler hertil kommer at befordringsrabatordningen indgår som en del af ungdomskortet der blandt andet også giver ret til ubegrænset rejse i

er en ordning som de uddannelsessøgende i den grad har taget til sig og jeg er faktisk stolt over at blandt andet mit eget parti

blandt de partier der i dag ønsker at fastholde ordningen og det er jo pudsigt men men sådan er politik

som er blevet dyrere faktisk væsentlig dyrere end det vi forventede da vi tilbage i to tusind og ti vedtog ordningen i sin nuværende form samlet set har udgiften til studerende ved videregående uddannelser været hundrede og tres million kroner højere

fjorten som opfølgning på finanslovsaftalen for to tusind og seksten foreslår regeringen derfor at hæve egenbetalingen for studerende ved videregående uddannelser ved at nedsætte rabatten på de dyreste abonnementskort som især studerende der pendler mellem de større byer har det gør vi af flere årsager næsten halvdelen af de femoghalvtredstusind studerende ved videregående uddannelser der bruger befordringsrabatordningen bor i en af landets fire

en tredjedel i københavn det har blandt andet den effekt at det bliver vanskeligt at finde en rimelig en rimelig billig bolig i københavn for de studerende der læser der de studerende i de største byer pendler i stor udstrækning til uddannelse i en anden landsdel og ofte til uddannelse i de andre store byer det er ikke hensigtsmæssigt og det var ikke meningen med ordningen da den i sin tid blev indført en undersøgelse

viser at frafaldsrisiko og mistrivsel er større for de studerende der bor langt væk fra deres uddannelsessted men når de flytter til uddannelsesbyerne følger de samme mønster som de øvrige studerende formålet med at give rabat på befordring til studerende er at understøtte muligheden for uddannelse for alle i landet uanset

at studerende i stort omfang skulle

mellem de store byer derfor giver det rigtig god mening at målrette befordringsrabatordningen så vi opretholder en fordelagtig ordning men samtidig frigiver midler til at prioritere andre velfærdsområder og det er det der er sket med finanslov to tusind og seksten regeringen vil derfor fastsætte regler om at studerende der bor i landdistriktskommuner ikke omfattes af den øgede egenbetaling og så lige et par

i tilknytning til den debat der har været omkring landdistriktskommuner og

findes der faktisk ikke sådan en officiel

definition af hvad der er en landdistriktskommune

er at vi har skelet til hvad man gør i skatteministeriet og vi læner os op ad skatteministeriets definition af hvad der er en landdistriktskommune og det fremgår faktisk af bemærkningerne til lovforslaget at det er den definition vi holder os til jeg uddyber gerne det skal afslutningsvis bemærkes at lovforslaget ikke påvirker retten til rabat efter de regler der gælder for elever i ungdomsuddannelser jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget i udvalget

i forlængelse af kommunalreformen og det er den som man bruger til at definere det her det er jo i hvert fald rart at ministeren så kan sætte de to borgerlige ordførere ind i hvordan det her hænger sammen men jeg vil nu alligevel fortsætte i det spor

åbnede for at man måske kunne kigge på hvad det er for nogle kommuner der

en stor del af sydjylland vestsjælland og så videre er

den retning som hedder at landdistriktskommuner i en bredere fortolkning end den der blev lavet i ligningslovens § ni i to tusind og syv skal indgå

hvad det er for befordringsfradragsmuligheder man har i skattemæssig sammenhæng

det vi har lænet os op ad men jeg jeg understreger at

landdistriktsdefinitionen jo varierer

alt efter hvad det er man ønsker at se på

jeg forstod dansk folkepartis ordfører derhen at den liste

kommuner som vi har valgt at bringe i lovforslaget her og altså det vi har valgt at læne os op ad

hvad det koster at pendle fra de pågældende kommuner så det er jeg da naturligvis parat til at se nærmere på

i fremtidige indtægtsmuligheder altså gøre sig

til arbejdsmarkedet det vil sige at man har en egen interesse i den uddannelse som som man tager

den uddannelse skulle jo rigtig gerne også føre til

en højere løn eller i hvert fald til at man fastholder en tilknytning til arbejdsmarkedet så jeg er enig med fru mai

listen her som det også fremgår af lovforslaget så kan der være andre situationer hvor det er relevant at bringe andre kommuner i spil

ikke sikker på at næstved nødvendigvis betragter sig selv som landdistriktskommune altså næstved er alt andet lige

men men da regeringen besluttede sig for at udflytte statslige arbejdspladser handlede det om at få en bedre fordeling af de statslige arbejdspladser end

der er det selvfølgelig et andet landkort man kigger på end det vi har brug for at kigge på i den

at man pendlede i den udstrækning som vi oplever det i øjeblikket imellem de store byer det var ikke formålet med

mener jeg også vi har en forpligtelse til at justere

herre jacob mark argumenterede da vi drøftede fremdriftsreformen tidligere nemlig at hvis der er noget der ikke fungerer efter hensigten

har vi selvfølgelig som politikere en forpligtelse til ikke at være for fine til at ændre

hvordan har ministeren tænkt sig at unge som har en su på under seks tusind

kroner ekstra om måneden i transport til deres uddannelse skal de ud og arbejde mere skal de ud og

hvordan har ministeren tænkt det her skal hænge sammen for de studerende og er der ikke en meget stor risiko for at sådan en ekstra økonomisk byrde faktisk vil gøre at flere studerende får svært at gennemføre deres

blev befordringsordningen her gennemført tilbage i to tusind og ti det viser sig at

ordning for unge som pendler imellem de store byer

at bo i københavn men at studere i odense det er der rigtig mange eksempler på det har aldrig været meningen og formålet med

derfor mener jeg faktisk det giver rigtig god mening at justere det men naturligvis i forbindelse med den justering friholde den målgruppe som var den oprindelige målgruppe nemlig de unge som er bosiddende

modtage svu statens voksenuddannelsesstøtte

videreuddannelse lovforslaget er en del af finanslovsaftalen for to tusind og seksten og betyder helt konkret

satsen til videregående uddannelse nedsættes fra firs til tres procent af dagpengenes højeste beløb og som sagt skærper lovforslaget kravet til den uddannelsessøgendes uddannelsesbaggrund således at personer med en kort videregående uddannelse ikke for fremtiden kan modtage svu

efter og videreuddannelse er et af de

regeringen mener desværre bruges redskabet helt forkert i finansloven for to tusind og seksten for hvad er det for en omfordeling de borgerlige partier egentlig foretager når de på den ene side foreslår besparelser på

og på den anden side vil give skattelettelser til få virksomhedsarvinger og genåbne skattehuller det er en rigtig dårlig idé og en skæv omfordeling det samme gælder den dyre boligjobordning der stort set ikke giver nogle arbejdspladser det er penge som vi i hvert fald mener

spareforslag er ringe

vi begynder så småt at høre om de gode historier de gode historier hvor produktionsvirksomheder udbygger virksomheden eller tager produktionen hjem igen til danmark det produktionsdanmark

at en faglært uddannelse er en uddannelse man altid kan bygge videre på også mens man er på arbejdsmarkedet det er for mig at se ikke kun en fordel for den enkelte og dennes familie hvor børn ser at mor eller far løfter sig uddannelsesmæssigt og bliver dygtigere til deres fag og lærer nye kompetencer men også en fordel for hele samfundsøkonomien

regering havde netop et fokus på uddannelsespolitikken og et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken i vækstplan dk ufaglærte skal løftes til faglærte og faglærte skal løftes til tekniker og kvu niveau det er egentlig utroligt at regeringen og de andre borgerlige partier end ikke i en tid hvor danmark er på vej ud af krisen formår at tænke langsigtet

og det er synd for væksten i danmark

med til historien hører også at det faktisk er meget kort tid siden at vi i folketinget kiggede

i sømmene det var i samlingen to tusind og tretten

justeringen af svuen dengang skete med et meget bredt flertal i folketinget derfor

at man allerede nu to år efter igen vil ændre på ordningen selv om lovforslaget dengang også var en del af en finanslovsaftale nemlig finanslovsaftalen for to tusind og fjorten så var det et lovforslag i et helt andet lys

sammenhæng

at vi taler om et tidspunkt hvor den daværende regering arbejdede hårdt på at få danmark sikkert og godt igennem den økonomiske krise havde man prioriteret sommerens store optag på de ordinære uddannelser der var blevet afsat midler til folkeskolen en milliard til kompetenceløft og ligeledes havde man veu milliarden i vækstplan dk i dag oplever vi foruden de skæve skattelettelser til blandt andet rige arvinger og velstående boligejere også regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag som bestemt ikke gør situationen nemmere det siger sig selv at besparelserne på den borgernære velfærd gør det ekstra vanskeligt at finde ressourcer til efter og videreuddannelse

finanssektorens arbejdsgiverforening bemærker i deres høringssvar at regeringen har en politik om at virksomhederne ikke skal pålægges nye økonomiske byrder og at der her er tale om en kortsigtet besparelse som

lovforslaget kan man da også rigtigt nok læse under punktet om negative konsekvenser for erhvervslivet at arbejdsgiverne i højere grad må bidrage økonomisk ved medarbejdernes deltagelse i efter og videreuddannelse i arbejdstiden

at lovforslaget ikke indeholder noget nærmere skøn for de kommunale økonomiske konsekvenser men omvendt ventes ændringerne at indebære mindre statslige udgifter på seks og halvtreds million kroner i rigtig mange af høringssvarene beskrives hvordan lovforslaget kan få en negativ konsekvens for erhvervsskolelærerne og dermed virke kontraproduktivt på bestræbelserne på at øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne som eksempelvis professionshøjskolen metropol formulerer det eller som danske erhvervsskoler skriver så synes forslaget ikke at harmonere med hensigterne i erhvervsskolereformen om opkvalificering og efteruddannelse af erhvervsskolelærerne som grundlag for det ønskede kvalitetsløft i erhvervsuddannelserne

at lovforslaget er i modstrid med den efterspørgsel efter højt kvalificeret arbejdskraft

og i direkte modstrid med intentionerne i vækstpakken fra juli to tusind og fjorten

i et styrket uddannelsesløft af flere faglærte til et videregående

lovforslagets kritiske høringssvar som det nok står klart

kan vi socialdemokrater ikke stemme for lovforslag l

jeg vil omvendt sige at jeg er meget overrasket over at de konservative ønsker at pålægge arbejdsgivere både i den private sektor og i den offentlige sektor ekstra byrder med det her forslag

nemlig at det her er en meget kortsigtet besparelse

danmark som vi ønsker skal være styrket af både uddannelse og

ekstra midler og en milliard i folkeskolereformen til kompetenceløft havde man veu milliarden i vækstplan dk og man gennemførte flere ting som styrkede

så at sige at det her og de besparelser som man bruger til at finansiere skattelettelser kan sammenlignes med hvad man tidligere har gjort er

med den her finanslov

at man ønsker at give nogle skattelettelser til nogle få virksomhedsarvinger ønsker at lukke skattehuller man bruger pengene på en dyr boligjobordning og man bruger i det hele taget de her penge på noget helt andet

bekræftet at det rent faktisk var et spareforslag på samme vis som man

gennemfører det var ikke den form for justering vi lavede

gjorde brug af uddannelsen og det synes jeg er en væsentlig forskel

sammenhæng hvad er det for en finanslov vi står med her for to tusind og seksten og hvad var det for en finanslov man stod med i 2014

at flytte brugen fordi brugen

var dem der havde noget uddannelse i forvejen der udnyttede de her systemer det var ikke dem uden uddannelse og det er

er skæve skattelettelser til rige boligejere så ja der er skattelettelser i den finanslov

noget der er vigtigt for dansk folkeparti er at fokus i det her

er at fastholde at formålet

der ikke har nogen uddannelse eller har meget meget lidt uddannelse

at kigge på min ordførertale fra for to år siden hvor vi også støttede den tilsvarende retning med de samme betænkeligheder

set er ærgerligt at spare på uddannelsesområdet i det hele taget

derfor støtter dansk folkeparti det

og det gør også at vi er nødt til at

hver eneste øre for at finde frem til hvor man eventuelt også

også sagt af tidligere ordførere fremsat

som enten ingen uddannelse havde

mere uddannelse men i dag viser det sig faktisk at hele syv og tres procent af

og hvor man er nødt til at prioritere

jeg mener det er vigtigt at vi kan tilbyde

bliver efterspurgt på det danske arbejdsmarked det er vigtigt at jobsikkerheden for de danske borgere er stor og vi mener i venstre at det er afgørende at vi også uddanner bedst muligt og at vi ikke uddanner til ledighed men til beskæftigelse

det er vigtigt at understrege at danmark er det land i oecd

som bruger flest penge på uddannelse og intet mindre end syv

procent af vores bnp går til uddannelsesområdet disse forhold

uddannelsesområdet prioriteres rigtig højt i danmark

som behandles her i dag fordi det

er med til at sikre en mere målrettet tildeling af svuen

fremhæve at lovforslaget ikke vil medføre ændringer i

til personer på folkeskole eller gymnasieniveau

opkvalificering af de personer i samfundet som har mest brug for det det mener jeg venstre og jeg som

ikke mindst i forbindelse med vores indførelse af

ambitiøs erhvervsuddannelsesreform kan ordføreren forklare mig det fornuftige i at tage penge fra en opkvalificering af for eksempel vores undervisere på erhvervsskolerne og bruge dem

har mere styr på det end jeg har jeg må i hvert fald sige at

jo rigtig mange ting der skulle findes penge til og noget af det der blandt andet skulle findes penge til

helt klart har sagt at det er noget af det vi gerne vil prioritere også fremadrettet

at man så med det her forslag

videreuddanne eksempelvis erhvervsskolelærere det har vi stærkt brug for ordføreren forklarer at det er en mere målrettet måde at gøre det her på det kunne jeg godt tænke mig at vide

hvis man for eksempel gør det sværere for faglærere

fremtidige løfter til de rigeste om topskattelettelser

socialdemokraterne vil og det sagde socialdemokraternes ordfører også investere i uddannelser og blandt andet sikre at folk

har mulighed for at kunne uddanne sig igennem hele livet

at det er sørgeligt at se hvor uambitiøs venstre er i den her sammenhæng

ikke ønsker at understøtte visionen om at man igennem hele livet skal kunne blive ved med at uddanne sig så langt som ens evner

ekstra på uddannelsesområdet men desværre

at sætte loft over alt muligt og som jeg ser det her lovforslag har man jo altså sat et økonomisk loft ind for at folk

man nu høvler tyve procent af det indtægtsgrundlag som man skal leve af

når man midt i livet med familie og forpligtelser på alle mulige måder

hvor altså kun et enkelt parti i folketinget stemte imod

hverken venstres ordfører eller dansk folkepartis ordfører

fordi systemerne bliver indrettet forskelligt nogle kan få firs

andre kan få tres procent hvis man ønsker en

de her tiltag men man er nødt til at lave nogle politiske prioriteringer og heldigvis har vi jo nu en regering som som

hvor man jo altså laver den direkte besparelse

som vil give bagslag på længere sigt

produktionsdanmark og produktivitet i det her land

til når vi taler om at prioritere pengene synes jeg man må sige okay det er det

til tres procent kun kommer til at gælde

efteruddannelsesmuligheder inden for svuen

ordfører især holder fast i det med skatte og afgiftslettelser men man skal jo altså huske på hvorfor

man prioriterer som man gør også i en finanslovsforhandling der må jeg sige at jeg er helt sikker på at de partier som har siddet ved bordet

har været helt bevidste om hvilke prioriteter man har valgt at

kompetencer arbejdsmarkedet ændrer sig sindssyg hurtigt lige nu og det betyder selvfølgelig at medarbejderne

også skal kunne følge med

en installatør eller en miljøteknolog simpelt hen ikke får mulighed for at videreuddanne sig med

og det betyder altså også at for eksempel elinstallatøren ikke har den samme mulighed for

komme videre og blive dygtig til energiteknologi eller informationsteknologi ting som vi i den grad har brug for i vores samfund så jeg synes at det her er meget meget uheldigt

er der altså også risikoen for at man vil forringe

muligheden for at du også længere

på tres procent af dagpengene til at tage din

og der må man bare sige at det jo i hvert fald er fuldstændig vanvittigt i forhold til

faglærte i i de kommende år men

det må vi jo diskutere videre i lovarbejdet i høringssvarene kan vi se at der er en

meget massiv modstand mod det her forslag flere af organisationerne forudser at

den meget hurtige teknologiske udvikling der er i gang at der er meget meget stærkt brug for kompetenceudvikling

danske erhvervsakademier påpeger at nedsættelsen af svu satsen

barrieren for hvor mange der kommer til at tage en efteruddannelse og professionshøjskolerne peger også på

sandsynligvis vil få færre offentlige arbejdsgivere

det vil jo helt grundlæggende sænke kvaliteten af vores velfærd og kvaliteten af vores velfærdsuddannelser kommunernes landsforening siger også at de

når det her først træder i kraft

hvordan der bliver sat nærmest målrettet ind for at forhindre at folk kan komme til at tage en efteruddannelse og gøre sig dygtigere

det er virkelig pilhamrende usolidarisk og jeg synes også er meget bekymrende for udviklingen af vores fælles samfund

vi skal leve af i fremtiden nemlig en dygtig

burde kalde selv hos venstre på en refleksion over at så er der nok

om statens voksenuddannelsesstøtte blev indført i to tusind og et tanken var at mennesker der havde lidt eller slet ingen uddannelse kunne benytte ordningen til at opkvalificere sig men så er det jo gået sådan som det

har øjnet en mulighed for at videreuddanne sig selv ved hjælp af statens voksenuddannelsesstøtte og ladet andre tage regningen man kan i den forstand sige at der er sket en erobring af ordningen hvor nye mennesker flytter ind og presser dem der oprindelig nød godt af svu ordningen

den langt dyrere end man oprindelig havde forestillet sig og nu bliver ordningen så restaureret så den bliver tilbageført til sit oprindelige to tusind og et udseende nogle vil selvfølgelig græde over at de skal undvære deres ikke så heldige tilbygninger i liberal alliance er vi glade for at der sker en restaurering så ordningen kommer til at ligne sit oprindelige selv derfor støtter vi l

at vi stadig har mennesker i vores samfund som stort set ingen uddannelse har

have glæde af at bruge den her ordning det er blevet sagt

faglærte medarbejdere

de er mere engagerede mere fleksible og kan indgå i flere og mere komplekse processer resultatet kan ses på bundlinjen

det går ud over mennesker med en kortere

der står her på hjemmesiden kan bidrage til vores

af

eller have fuldstændig ødelæggende statsgæld så vi må altså finde en balance imellem at give nogle grupper mulighed for

undgå at andre ting såsom

kommer man aldrig ud af og dem vil spørgeren heller aldrig komme ud af det er jo sådan politikkens væsen er

vi så have en god diskussion af men selve det at et eller andet rationale er rigtigt og fornuftigt er jo ikke nok til at man så bare

at ordføreren har læst

deres arbejdskraft så skærer vi ned på resten af velfærden da uddannelse er en primær kilde til vores velfærd

med det her forslag mest hæfter jeg mig ved

høringssvar i hvert fald dem jeg har set foreløbig plejer at være klinisk renset for ting der kritiserer regeringens forslag

heller ikke direkte her men man taler dog om initiativer til at afbøde det forventede aktivitetsfald altså et fald i gennemførte uddannelser for voksne og der er det alternativet spørger hvad skal vi med et aktivitetsfald i vores uddannelser i den seneste redegørelse på forskningsområdet blev det jo fastslået hvorledes vækst og viden er et parløb vi skal understøtte så vi forudser at det her forslag vil gå ud over dansk erhvervslivs omstillings og konkurrenceevne

det er en ret markant og mærkbar nedsættelse som uden tvivl vil kunne mærkes af de berørte radikale venstre er imod forslaget vi mener ikke det er klogt at skære i statens voksenuddannelsesstøtte efter og videreuddannelse er for os en helt essentiel og væsentlig del af det at opkvalificere arbejdsstyrken så arbejdsstyrken bedst muligt kan imødekomme de krav som arbejdsmarkedet

med den målretning der var i to tusind og fjorten af netop

som netop medførte et markant fald i antallet af svu tildelinger til videregående uddannelse mener vi ikke at der nu igen er behov for besparelser på området i det hele taget mener vi at den at den sparekurs regeringen har anlagt over for uddannelses og forskningsområdet er meget beklagelig vi mener ikke at det hverken på kort eller lang sigt er klogt at spare på det danmark skal leve af i fremtiden det gælder også inden for voksenuddannelsesområdet således kan radikale venstre ikke støtte nærværende lovforslag om at reducere udgifterne til statens voksenuddannelsesstøtte

personer med videregående uddannelse

selv uddanner sig løbende derudover tror jeg også det er vigtigt med en indsats for at dem der

kan få mulighed for at uddanne sig vi får brug for specialiseret og højtuddannet arbejdskraft hvis vi skal kunne konkurrere med omverdenen så jeg tror faktisk

at man ville have fået pengene mange gange igen ved at investere dem i efteruddannelse det er faktisk min tanke om den måde vi konkurrerer

og den primære konsekvens er at færre vil efteruddanne sig det synes jeg er ærgerligt kl skriver at forslaget vil betyde flere kommunale merudgifter der i sidste ende også betyder at færre vil efteruddanne sig det er jo kommunale merudgifter i en tid hvor man i forvejen er hårdt presset ude i kommunerne

fik nævnt over for herre henrik dahl

skriver selv finanssektorens arbejdsgiverforening at det her er en decideret kortsigtet besparelse der vil gøre det sværere at drive virksomhed i danmark

lidt selektiv i forhold til at lytte til finanssektoren i danmark

jeg er faktisk fuldstændig enig jeg tror at penge der er investeret i uddannelse af danmarks

kommer mange gange igen og det er sfs rettesnor i det arbejde vi laver her i folketinget

men jeg opfatter det som en meget meget kortsigtet måde at se på hvordan vi skaffer penge til det her land

end ordningen oprindelig var tiltænkt ordningen blev derfor reduceret i

svu blev målrettet borgere der højst havde gennemført en videregående uddannelse på erhvervsakademiniveau og med den debat vi har haft her i salen i dag tror jeg

at konstatere at det lovforslag

som blev fremsat i anledning af en finanslovsaftale

bruges andre steder lovforslaget vi behandler i dag er sådan set en fortsættelse af tankerne fra to tusind og fjorten om at målrette svuen til dem med mindst uddannelse mens ordningen skærpes for de mere veluddannede for selv om

til de videregående uddannelser fortsat størstedelen af ansøgningerne dermed bruges pengene ikke på dem der har det største og det mest presserende behov samtidig sænkes satsen

dag er det sådan at svu gives som delvis kompensation for det indtægtstab borgeren på svu har ved at deltage i uddannelse i sin arbejdstid der er i øvrigt rigtig mange af de virksomheder som har borgere på svu som jo betaler lønomkostninger

finder det vigtigt at ordningen bliver brugt på den måde som den sådan set er

derfor bakker vi op om at personer der har gennemført en videregående uddannelse fremover ikke kan modtage svu til videregående uddannelse uanset niveauet

også op om en større egenbetaling vi synes det er fint med et større personligt ansvar for finansieringen derfor kan det

efteruddannelse det er vel ikke sådan at man rykker de ressourcer over på området det er det ene spørgsmål

tror ordføreren at det på længere sigt er gavnligt for det danske samfund at folk ikke har mulighed for at blive efteruddannet

det var også derfor vi så en socialdemokratisk regering som gik ind og

redigerede justerede den ordning tilbage i to tusind og fjorten

af det socialdemokraterne gjorde tilbage i to tusind og fjorten er det en besparelse ja det er det bliver pengene brugt på noget andet ja

været en god mulighed for dem som i forvejen havde en god uddannelse

men når ordningen er tiltænkt dem med meget lidt eller ingen uddannelse synes vi jo at det er vigtigt at den

også holder sig inden for det spor det er derfor den

man stadig væk i fremtiden vil kunne prioritere netop dem

at der var en ansvarlig opposition på det tidspunkt som

med finanslovsaftalen i to tusind og fjorten det var jo ikke en aftale på veu området eller en aftale på

beskæftigelsesområdet det var en finanslovsaftale

antal ansøgninger modtaget i første halvdel af to tusind og femten viser således

til videregående uddannelse udgør cirka syv og tres procent af samtlige ansøgninger men det fortæller jo ikke noget om hvor mange mennesker der i

en videregående uddannelse det fortæller jo ikke noget om hvor mange faglærte eksempelvis og hvor mange med en kort

fortsat størstedelen af det samlede antal ansøgninger om

skal kunne sige det er jeg sikker på

svare på når hun kommer herop men det bekræfter mig lige præcis i som jeg også sagde i min ordførertale

som anvender den her ordning og derfor synes jeg

ordføreren for liberal alliance at jeg er lidt uddannelsessnobbet tror jeg

hvilket er en decideret misforståelse hvis det var sådan

målrettet dem med ingen eller meget lidt uddannelse

været nogle som har været veluddannede som også har brugt

så det fortsat er dem som har meget lidt eller ingen uddannelse

den sammenhæng dels med lovforslaget tusind og fjorten

og et som led i en større reform af efter og videreuddannelsesområdet formålet var dengang som nu primært at understøtte efter og videreuddannelse til

personer på arbejdsmarkedet med ingen eller kort uddannelse det var ligeledes forudsat at efter og videreuddannelse som udgangspunkt skulle tilrettelægges på deltid og dermed give gode muligheder for at kombinere uddannelse og beskæftigelse gennem årene har det imidlertid vist sig at ordningen i langt højere grad end det oprindelig var tænkt er blevet anvendt til at understøtte uddannelse på videregående niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse

skærpet i flere omgange kan vi konstatere at størstedelen af svu støtten fortsat udbetales til personer der deltager i heltidsuddannelse på videregående niveau som opfølgning på aftalen om finansloven for to tusind og seksten foreslår regeringen derfor med dette lovforslag en yderligere målretning af svu ordningen lovforslaget indebærer at de personer der allerede har gennemført en videregående uddannelse ikke længere kan få

regeringen ønsker dog fortsat at støtte faglærtes videregående efter og videreuddannelse men nu på et niveau hvor den enkelte deltager eller arbejdsgiver

større ansvar for finansieringen regeringen foreslår derfor at

satsen til videregående uddannelse nedsættes fra firs procent til tres procent af dagpengenes højeste beløb satsnedsættelsen skal ses i sammenhæng med at svu gives til personer i beskæftigelse og typisk til uddannelsesforløb af relativt begrænset varighed vi bevarer altså altså svu ordningen som den er for den ufaglærte medarbejder der har behov for at forbedre basale færdigheder for eksempel ved at deltage i forberedende voksenundervisning

at fastholde tilhørsforholdet til et arbejdsmarked hvor der stilles stadig større

der er i høringsprocessen blevet givet udtryk for at samfundsudviklingen og den hurtige teknologiske udvikling medfører at medarbejdere med en videregående uddannelse i lige så høj grad som de kortuddannede har brug for at vedligeholde og udvikle deres kompetencer hertil vil jeg sige at det trods nødvendige økonomiske stramninger er min klare opfattelse at vi fortsat har særdeles gode muligheder for at gennemføre efter og videreuddannelse i danmark med forslaget ændres der ikke i offentligt støttede udbud af efter og videreuddannelse og det er min forventning at arbejdsgivere og medarbejdere fortsat kan se fordelen

at investere i den nødvendige kompetenceudvikling

offentlige midler hertil målrettes jeg ser frem til

forudsætninger for at kunne svare

at det

som kompensation for den løn som

selvfølgelig fortsat udbetales til medarbejderen som så bare ikke er på arbejdspladsen

stadig kun nået et lille skridt i forhold til at udforske og udnytte de muligheder der findes her rumfartsindustrien udgør i dag et nichemarked i dansk sammenhæng men i fremtiden udgør det et marked med et meget stort erhvervspotentiale som eksempel kan nævnes at rummet er en vigtig kilde til data inden for eksempel telekommunikation navigation kortlægning og vejrdata satellitsystemer herunder det amerikanske gps program er baseret på omkring hundrede satellitter opsendt af eu usa rusland og kina men i fremtiden vil kommunikationsprogrammer bestå af

satellitter i fremtiden vil satellitter blive hver mands eje

kan vi ikke fortsætte med at det ydre rum er ureguleret

vores brug af rumteknologi i rummet

ydre rum hvis virksomheder skal tilskyndes til at investere i rumteknologi

er det vilde vesten hvor vi ingen retningslinjer har

er en sektor der rækker bredt ud i det danske samfund og som har store potentialer for vores erhvervsliv og

lovforslag vi i dag behandler det er nemlig dagen hvor vi anerkender danmark som rumfartsnation og hvor vi tager det første skridt mod en fremtid hvor vi vil tage rumfartsteknologien fuldstændig for givet med alle de fordele det indebærer der er god grund til at understøtte det potentiale der er i rumfartsindustrien og vi mener at tiden er inde til at der tages konkrete initiativer i den retning her og nu er gevinsten nemlig til at få øje på

krone danmark bruger på medlemskabet af

får vi pengene fem gange igen direkte i form af ordrer og arbejdspladser og det kommercielle udbytte kan blive markant større der ligger mange tusinde arbejdspladser og store eksportmuligheder og venter lovforslaget er et vigtigt skridt i den retning derudover findes der et betydeligt potentiale i form af viden og kompetencer ikke mindst på

og sundhedsvidenskabelige områder og for ingeniørers kompetencer inden for sundhedsvidenskab telekommunikation datahåndtering og miljø og klimaforhold

gjorde meget ud af at fremhæve det store potentiale der ligger i udforskningen af rummet

mange positive afledte effekter et enormt erhvervspotentiale en spirende platform for

innovation og mulighed for at løse vigtige samfundsopgaver den vurdering er socialdemokraterne meget enige i jeg har også noteret mig at den forrige uddannelses og forskningsminister satte rumforskning og rumteknologi utrolig højt

på den seneste aftale om forskningsreserven

mener jeg det er vigtigt at huske at de mange positive afledte effekter der ligger i rumteknologien og forskningen også findes på alle mulige andre områder men at regeringen som bekendt desværre har valgt at spare

milliard kroner på forskningen i

seksten det nævner jeg fordi det er mit håb at regeringen fremadrettet vil vise den generelle forskningssektor den samme begejstring som den der vises for rumforskningen og rumteknologien aktiviteter i det ydre rum og rumfartsindustrien vil spille en meget stor rolle i fremtiden i kommercielle og forskningsmæssige sammenhænge lovforslaget er en rammelov fordi omfanget af de kommende aktiviteter endnu ikke er kendt lovforslaget bygger på fn forpligtelser og svarer til den danske luftfartslov og til andre landes regulering det indeholder overordnede retningslinjer for godkendelse af rumaktiviteter oplysningspligt registrering erstatning forsikring tilsyn og straf socialdemokraterne støtter dette lovforslag l

for grundlaget for at danske aktiviteter i det ydre rum fremover foretages sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt

også vigtigt men det er nu dejligt en gang imellem bogstavelig talt at få lov til at flyve lidt højere

som handler om det ydre rum herunder rejser derop og

så har vi et lille mellemrum og så kommer vi op i det ydre rum som i den her lovgivning er defineret som området fra hundrede km

det er som sagt en lov der handler om et nyt område

lov som ikke før har været i nogen form i danmark

det en lov som har ladet vente på sig i mange år den er baseret på fire traktater

dengang men som det ikke før nu

det handler om traktat om det ydre rum fra nitten syv og tres astronautoverenskomsten fra nitten otte og tres ansvarskonventionen fra nitten to og halvfjerds og registreringskonventionen fra nitten fem og halvfjerds det er jo alt sammen noget der

nærmest er fra min folkeskoletid det er jo spændende

hvad det er vi skal tage hensyn til fremadrettet og hvad fremtiden bringer de centrale områder i loven handler om registrering og godkendelse af rumaktiviteter

om forsikringsforhold hvem har ansvaret når der bliver sendt et eller andet op og det rammer ind i noget andet hvem har ansvaret når

det ydre rum og rammer ind i hinanden det er

så vi har en idé om hvad vi har sendt op og hvad der svæver rundt

det bliver ganske spændende at følge området og følge hvad for nogle tiltag der kommer

oplagt at planlægge at vi får en status og

dansk folkeparti vil derfor opfordre til at vi i udvalgsarbejdet snakker om hvordan vi sikrer at vi bliver orienteret

eller anden løbende opsamling i den sammenhæng

jeg også spændt på den rumstrategi

det er jo den der ligesom skal lægge op til at man udnytter potentialerne i forbindelse med den her rumlov og udnytter alle de muligheder som det selvfølgelig giver at komme ind og ud af rummet på alle mulige måder med de ord

en arbejdsgruppe på tværs af flere ministerier som skulle udarbejde et grundlag for ny lovgivning på hele rumområdet et område

flere og flere danske virksomheder

blikket mod det ydre rum og derfor er der også behov for at vi får lovgivningen på plads i november kom arbejdsgruppen så med deres anbefalinger anbefalinger

vi så har kigget nøje igennem

udarbejdet det her lovgrundlag som vi i aften førstebehandler her i folketingssalen

på en måde så det også er tilpas fleksibelt for de virksomheder som arbejder med rumaktiviteter samtidig med at vi har fået fastlagt passende rammer for de danske virksomheder som agerer i det ydre rum

andreas mogensen blev den første dansker i rummet og det tror jeg egentlig at vi alle har været rigtig glade for og stolte over jeg kan fortælle at denne stolthed har jeg mærket mange steder rundtomkring i landet i starten af denne måned besøgte jeg faktisk en af folkeskolerne i min valgkreds hvor eleverne havde haft besøg af andreas mogensen og hvor eleverne efterfølgende arbejdede med at bygge rumraketter og løse rumopgaver med afsæt i de

havde fortalt dem om ikke nok med at vores nation på succesfuld vis

danske virksomheder har også vist deres værd inden for rumforskningsområdet vi har blandt andet rumvirksomheder som gomspace i aalborg der producerer og eksporterer nanosatelitter

noget at byde på inden for rumområdet

lovforslaget her vi har brug for en lovgivning der præciserer forholdene

samtidig er fleksible

også opfylder sine internationale forpligtelser

forskellige aspekter af aktiviteter i det ydre rum og de skal så integreres i dansk ret i nitten tresserne

halvfjerdserne underskrev danmark nemlig disse fn traktater som forpligtede os til at lave en rumlov såfremt vi skulle blive en rumfartsnation

og derfor skal vi nu have denne rumlov vedtaget lovforslaget er udformet som en rammelov som den tidligere ordfører også beskrev og vi anerkender jo nemlig på den måde også at vi står

helt nyt område

jeg er rigtig stolt over at jeg er ordfører for venstre på dette lovforslag for man kan jo sige at det er en historisk lov en helt helt ny lov og med disse ord

er fornuftigt at regulere hvad man sender op i i rummet hvem der

forskellige opsendinger og man skal rydde sit rumskrot

og så bygger det her forslag på nogle

ganske fornuftigt at få reguleret det her område og det kan vi godt støtte

men vi mennesker har jo ret til at blive klogere

det er jo ikke noget vi altid benytter os af men det har jeg så gjort og den her lov er faktisk rigtig fornuftig det ydre rum er en slags internationalt farvand det er sådan man skal forstå det det er bare lodret i stedet for vandret inderst og tættest på jorden har vi det territoriale farvand og længere ude

er ikke rigtig nogen suverænitet her kan alle i princippet færdes og derfor er der brug for internationale regler

ikke bare vælge en tilfældig frekvens og sige

en hundrede og otte og tyve og de skal overholdes når

vedtages et andet problem

hvis en dansk satellit skulle gå hen og kollidere med hubbleteleskopet så bliver der jo nok en retssag af en

noget skal der også være regler for hvem er ansvarlig hvis en dansk satellit når den har udført sin mission til sidst

bliver trukket så langt ned mod jorden at den strejfer den ydre atmosfære og til sidst styrter ned af de grunde som jeg har nævnt

er det en rigtig god idé at danmark får

endeligt udtrykker vores tilslutning til rumloven

lige sige noget om de lange linjer i dansk politik

den lovgivning som formentlig får folketingets velsignelse efter det

blandt andet en udmøntning af en traktat som blev ratificeret for ni og fyrre år siden

jo næsten ingen der kan huske men det var under det røde kabinet hvor jens otto krag var statsminister det betyder at der nok ikke er mange beslutningstagere fra dengang som nu sidder og glæder sig i stedet kan vi glæde os over at vi får en god og velovervejet rumlov og endnu en gang sande visdommen i udtrykket at hastværk er lastværk derfor er jeg glad for at sige at liberal alliance støtter den foreslåede rumlov den er et lille skridt for folketinget men et kæmpe skridt for dansk

en kollektiv astronautoverenskomst det må være vanvittig svært

kunne gå ind for at man kan vælge den frie organisering og den frie organiseringsret jeg

en individuel overenskomst og ikke en kollektiv så

man går ind og forgriber sig på den sidste

om regulering af rumaktiviteter og det er i sig selv positivt at vi nu får disse aftaler indarbejdet i dansk lovgivning vi talte om det lidt tidligere og

som herre henrik dahl oplyste mig om

var der faktisk en femte fn aftale som ikke bliver implementeret med lovforslaget her som omhandler

det er også vigtigt at vi med loven ikke kun nutidssikrer men også fremtidssikrer muligheden for at regulere lovgivningen på et felt der er i så hastig udvikling derfor er det positivt at ministeren også efter høringssvarene er opmærksom på at rumområdet er et globalt felt

vi håber at det kun er første skridt i yderligere et dansk rumeventyr to infinity and

er vi

det ser fornuftigt ud med lovforslaget lægges der

at implementere fire fn aftaler der vedrører forskellige aspekter og aktiviteter

jeg skal blankt erkende at jeg ikke er ekspert i det ydre rum så jeg brugte noget tid på at

vi fik også en glimrende teknisk gennemgang af ministeren og ministeriet samlet set synes

i sf at det virker til at være fornuftigt at man får en lov på det

og at det virker til at være et gennemarbejdet lovforslag som vi gerne vil

tak

i nitten to og tres med opsendelsen af den første

sonderaket fra nordnorge i et fælles samarbejde mellem danmark

den første opsendelse i nitten to og tres blev hurtigt efterfulgt af andre og nitten otte og tres kom så danmarks første satellitinstrument

oprettede man jo et selvstændigt rumforskningsinstitut nemlig dtu space

gennembruddet sådan det helt store gennembrud som jeg

som faktisk kunne matche nasas satellitter

ørstedsatellitten banede for alvor vejen for dansk forskning og førte også

danske industri ind på markedet for rumfartsudstyr indtil nu har sektoren sådan været præget af nogle få og nogle eksklusive aktører som både har skullet tilvejebringe en

men nu står rumfart sådan lidt over for et paradigmeskifte

større anvendelse af automatik og også nye materialer med lavere vægt har betydet at den her lille eksklusiv kreds af aktører i rummet er blevet større

det har betydning for danmark og også for danske virksomheder

teknologiske kompetencer som faktisk er helt i top på verdensplan

stand til at udfylde nogle vigtige nicher for markedet for rumteknologi lad os tage en virksomhed som terma som leverede strømforsyningen til rumsonden

landede på en komet i august to tusind fjorten efter en tiårig rejse

terma leverer jo så også udstyr til tre nye opsendelser her i

med danmarks stadig større engagement i det ydre rum og en større tilstedeværelse med både satellitter og nu også en dansk astronaut i rummet

jo også naturligt at vi får en lovgivning der kan håndtere

lovforslag indebærer således implementering af fire fn aftaler

traktaten om det ydre rum astronautoverenskomsten ansvarskonventionen og registreringskonventionen

den første fn aftale fastsætter ligesom en ramme for landenes ageren i det ydre rum præciserer at det ydre rum skal være til gavn for alle at det ikke er lovligt at sætte kernevåben i omløb

om jorden eller andre masseødelæggelsesvåben og at man ikke må placere dem i det ydre rum som en udvidet lagerenhed kan man læse sig frem til det synes jeg da godt vi kan bakke op om det lyder ret fremragende astronautoverenskomsten kræver som sådan ikke en særskilt implementering men

astronauterne og ansvarskonventionen fastlægger det erstatnings og forsikringsansvar som danmark har sådan at en operatør er forpligtet til at erstatte skade som en rumgenstand forvolder på personer eller luftfartøjer under flyvning og det tror jeg

også registreringskonventionen som vel egentlig bare tilsiger at et land som opsender rumgenstande skal registrere dem

at danmark med et stigende dansk aktivitetsniveau tiltræder de fire fn aftaler sådan at der kommer til at være et mere præcist grundlag for godkendelse af rumaktiviteter som ellers er foregået sådan lidt ad hoc

for hvad jeg lyttede mig til var

enigt folketings opbakning til lovforslaget

særligt lovforslag fordi det drejer sig om noget helt særligt

også et særligt lovforslag for folketinget at behandle al den stund at det er en helt ny lov vi har

passende rammer for at danske aktiviteter i det ydre rum finder sted på et reguleret og sikkerhedsmæssigt betryggende grundlag det har blandt andet været efterspurgt

af de aktører der udvikler satellitter formålet med lovforslaget er som det

også at implementere fire fn aftaler

forskellige aspekter af aktiviteter i det ydre rum blandt andet et objektivt ansvar for danmark for eventuelle skader forvoldt af genstande der sendes op i det ydre rum fra det danske territorium i takt med stigende aktiviteter på området er det væsentligt at vi nu får fastlagt en myndighedsstruktur og den nødvendige lovgivning til at håndtere aktiviteter og forpligtelser efter de internationale aftaler lovforslaget indeholder på den baggrund blandt andet betingelser for godkendelse af rumaktiviteter regler for registrering af rumgenstande erstatning og forsikring

rumgenstande og rumaktiviteter tilsyn samt straf loven er som det også har været

også har gjort det på i flere andre lande som vi kan sammenligne os med blandt andet nederlandene østrig og belgien loven opstiller de grundlæggende rammer for udøvelse af rumaktiviteter de mere mere specifikke krav og procedurer til udfyldelse af rammerne fastsættes ved bekendtgørelse de danske krav vil blive udformet på samme niveau som tilsvarende krav i andre lande

også skal omfatte aktiviteter i lavere højde det som jeg tror herre jens henrik thulesen dahl benævnte

men det kan være vi vender tilbage til det jeg ser frem til lovforslagets udvalgsbehandling